jeg gerne kvittere for at synes jeg det gode samarbejde her i folketinget stille og roligt kommer på sporet vi har

besluttet et midlertidigt børnetilskud og vi har lavet en

på udlændingeområdet ser vi med stor alvor på den udvikling der er i gang

i det nordlige syrien og tyrkiet

gerne understrege i dag at vi vil gøre alt hvad vi

derfor har vi også fået vedtaget en lov så vi administrativt kan fratage dem deres danske statsborgerskab hvis de har et andet tak for bred opbakning til det

vi ikke kan holde ude går jeg selvfølgelig ud fra bliver straffet hårdest muligt og for mig er det her et spørgsmål om dansk sikkerhed og ikke noget som helst andet

have en stram udlændingelovgivning i danmark og den skal ramme rigtigt derfor glæder jeg mig også over at mint og andre børn der er kommet i klemme

få bred opbakning her i folketinget i det hele taget ønsker vi fra regeringens side et nyt asylsystem i europa et asylsystem som er mere humant og mere retfærdigt både i danmark og i europa hvor antallet af spontane asylansøgere bliver bragt ned

og hvor vi styrker beskyttelsen i nærområderne med det vil vi kunne hjælpe flere og vi vil også kunne passe på danmark og samtidig vil vi forhåbentlig kunne ødelægge menneskesmuglernes alt for lukrative forretning derfor rejser jeg selv

til møde med præsident macron blandt andet for at bringe den danske idé om et nyt asylsystem på bordet jeg tror der er nogen der bliver nødt til at påtage sig det europæiske lederskab på det her område i dag indfører vi også grænsekontrol mod sverige og det gør vi fordi danmark skal være trygt

klima et nyt flertal her i folketinget har sat en ny retning tak for det jeg håber på at vi får en klimalov med bindende mål på plads inden den sidste julesang er spillet i radioen i år allerede i morgen holder vi det første møde på marienborg med erhvervslivet tretten nye klimapartnerskaber skal på plads så vi får forpligtet alle dele af det danske samfund til den grønne omstilling i sidste uge var jeg på færøerne og tidligere på efteråret har jeg også været i grønland samarbejdet synes jeg er kommet godt fra start og jeg vil også gerne her tilkendegive at den interesse der er både på færøerne og i grønland for et større albuerum på den udenrigspolitiske scene og i forhold til de udenrigspolitiske spørgsmål forstår jeg godt jeg glæder mig også til samarbejdet omkring rigsfællesskabet og jeg glæder mig

ikke kun fra amerikansk side men også fra dansk side og fra resten af

få hjerteslag men vi ved også at

nok til at holde folk i live så præsident trumps ønske om at købe grønland skabte positiv interesse for vort land den snebold som vi i mange år har forsøgt at rulle i gang her i folketinget blev til en lavine som stadigvæk ruller grønland er ikke til salg men åben for handel og grønland åbner sig mere og mere op for resten af omverdenen det er positivt for vækst til velfærd sker ved at vi også har en åben markedsøkonomi

vi også et marked der har nogle helt særlige produkter på

kan man sige turisme råstoffer og innovation er nye væksterhverv som skal være med til at sikre en endnu stærkere

endnu mere spredt økonomi for ensidig eksport af fisk er ikke nok en vedvarende interesse og flere erhvervstiltag er afgørende for en robust økonomi og grønland har klart det største ansvar for det men udenrigspolitisk kan man også være med til at fremme handel og være med til at fremme eksport og her mener vi

der skal mere handling til derfor er det også problematisk at vi

hvor trump står i forhold til grønland

regeringen står i forhold til grønland senest har vi set et forfalsket brev som prøver slå en kile

i rigsfællesskabet og det bekymrer os i ia og vi vil rigtig gerne være være med til at sikre at regeringen bliver mere konkret

ikke alene for rigsfællesskabet men jo i særdeleshed for grønland i den

pågældende periode jeg må siges at være

vi viste rigsfællesskabets styrke

hurtigt og få lagt en fælles linje og det er jo det vi skal i rigsfællesskabet når det kommer til udenrigspolitikken

men også vigtigheden fremadrettet ikke alene er mange familier flettet tæt sammen

vi bærer på en fælles historie og sammen er vi stærkere end hver for sig

sådan med rigsfællesskabet vil jeg gerne sige at for mig er det jo ikke en statisk størrelse rigsfællesskabet er det vi gør det til os der har ansvaret for det i dag derfor er det en dynamisk størrelse og det skal udvikle sig med tiden jeg synes

der er en række initiativer i gang også på det udenrigspolitiske område som faktisk understreger det og illustrerer det

eksempelvis vores evne til at dele fortroligt materiale som der ikke har været tidligere det er noget af det arbejde der pågår netop nu og som jeg som statsminister ser frem til

stor interesse fordi i et gensidigt forpligtende fællesskab som rigsfællesskabet er

vores danske interesser

og jeg bidrager gerne selv til

med grønlandske briller men også et stærkere et mere lige og et mere frit og stærkt politisk fællesskab imellem vores lande man siger at der skal to til en boksekamp men der skal også to til en tango

øges et flertal kan også være med til at kigge en anden vej i forhold til at finde den tætteste samarbejdspartner og det er noget der bekymrer os

tvivl også regne med at udviklingen styres udefra og om det er fra usa om det er fra kina eller fra rusland så kan man dybest dybest set sige at det er der ingen af os der ønsker derfor kræver det også et lederskab og noget af det vi bemærker

i forståelsespapiret står knap to linjer om rigsfællesskabet vi kunne rigtig godt tænke os at høre hvordan vil man konkretisere det og hvordan vil man se regeringen udføre sin politik når det drejer sig om grønland

er ikke en udtømmende liste og det har ikke været tænkt som en udtømmende liste og det er klart at rigsfællesskabet

folketinget både de nordatlantiske mandater og alle partier som har en stor interesse i det her jeg synes jo at der er

vigtige elementer i det her der er er et element som jeg ved både ligger spørgeren

mange grønlandske børn har det godt men alt for mange har det

få et endnu tættere samarbejde når det handler om grønlandske børn sådan at

et andet område som selvfølgelig er helt afgørende er

meget på sinde vi vil rigtig gerne have omskabt den her velfærdskrise som vi mener der er i grønland til et velfærdsløft vi mener at der er alt for mange børnefamilier og

også ældre som lever et liv hvor man går for

lud og koldt vand og det vil vi rigtig gerne have ændret i grønland ser vi også at økonomien i disse år er rigtig god og det der

være med til at skabe et endnu stærkere samfund økonomisk vækst er jo noget vi ser i grønland men på et ret sårbart grundlag

at man samarbejder med danmark om at sikre øget erhvervsudvikling investeringer og interesse for grønland og det kunne jeg godt

er en af de første store opgaver vi har i fællesskab hvad angår grønlandske børn jeg skulle til at sige at jeg er villig til at

der er ting vi ikke vil være med i og ting vi ikke vil bidrage til det synes jeg vi skal vi skal diskutere videre på det erhvervspolitiske område er det naturligt

sige at når det handler specifikt om hvordan grønland bruger sin egen økonomi på interne grønlandske forhold så er det jo faktisk ikke et anliggende for folketinget og det

ligeværdige partnere i et rigsfællesskab der er

en historisk arv vi bærer på godt og ondt hver især og tilsammen i vores fremtidige samarbejde og i det fællesskab der i dag er rigsfællesskabet er det gensidig respekt der i mine øjne skal være nøgleordet og selvfølgelig er både færøerne og grønland optaget af den udenrigspolitiske situation og scene alt andet ville jo være mærkeligt bagkanten om man vil for den her diskussion er

grundloven og jeg kommer ikke til at bryde grundloven og jeg kommer ikke til at anbefale

at det er det fundament hvorpå vi står og det er det fundament hvorpå vi lovgiver når man kigger på rigsfællesskabet over de seneste årtier

sagde jeg også indledningsvis at i mine øjne er rigsfællesskabet ikke en statisk størrelse der skal se ud på samme måde om tyve år som det ser ud i dag

finder vores vej i det her med en grundlov som fundament og et ønske om en større rolle når det kommer til det udenrigspolitiske det der selvfølgelig er

som et rigsfællesskab og ikke hver

kan i forstå at vi gerne vil kunne deltage i ol

at

ønsker at kunne deltage i

det her er jo bare et eksempel på

også når det en gang imellem medfører nogle begrænsninger jeg tror egentlig

grønlandske briller og færøske briller selv om jeg selv er dansk jeg tror det er det der er vejen frem

og så selvfølgelig en kæmpe solidaritet med hinanden fordi vi på kryds og tværs og ikke mindst historisk

danmark og grønland imellem om hvordan vi kommer videre

det her spor jeg jeg vil gerne lige afvente

jeg synes der er nogle udfordringer på det her område som vi

tak formand tak for ordet

jeg håber at statsministeren havde en god orienteringsrejse da hun i sidste uge var på færøerne i godt selskab med færøernes lagmand

steig nielsen som jo også er min partiformand

der fylder en del på færøerne og efterhånden også

øgede eksport færøerne har til rusland

dette emne regner jeg med også blev omtalt på statsministerens orienteringsrejse på færøerne

derfor lyder mit spørgsmål til statsministeren anser statsministeren den øgede færøske

en rigtig rigtig god rejse og jeg har

rigsfællesskab fordi der er så stor forskel på de vilkår vi lever under og dermed også træffer

tror jeg apropos den diskussion jeg lige har haft med med vores grønlandske kolleger at der skal stå en ret klar respekt om

og der skal vi i i mine øjne respektere

fordeling og den opgavedeling der er imellem landene det drejer sig også om handelsområdet når vi kigger på på færøerne og så er det

udenrigspolitikken og derfor kan der være nogle gråzoner dem må vi så diskutere

hvad enten det drejer sig om hvordan man skal prioritere

nato stoltenberg om eksporten

til rusland og han svarede noget i retning af

sikkerhedspolitikken

det er et færøsk anliggende færøerne er uden for eu færøerne er ikke boykottet så det er en anden situation end den eu landene

det kan tænkes at færøernes begrænsede handelsmuligheder med eu er en af årsagerne til de voksende handelsrelationer

eus relationer danmark er jo en del af eu

men også forhandling om hvordan det samarbejde skal fungere

frihandelsaftale med eu som vil give adgang til et stort marked for de færøske fiskeriprodukter

er det efter min mening oplagt at den danske regering og det færøske landsstyre arbejder sammen om at indfri dette færøske ønske derfor vil jeg til sidst spørge statsministeren om den danske regering på vegne af danmark som medlem

er villig til at slå et slag for det færøske landsstyres ønske om

det europa som vi selv er en del af så

måneder efter valget det er også min

til statsministeren for fuldstændig klart og utvetydigt

afskyelige antisemitiske handlinger som som fandt sted i i blandt andet randers her i weekenden det er vigtigt også at bruge nogle ord på det nu og det er vigtigt at vi står sammen

om det signal der tales meget om at man skal være

omstillingsparat i de her år og det ved både statsministeren

og de seneste fire år har det været statsministerens opgave at stille kritiske spørgsmål men nu er tiden så kommet til at komme med oplysende svar det bliver spændende at følge for

i løbet af den tid man man har siddet er

endnu mindre konkret end da man sad i

tidlig tilbagetrækning infrastruktur minimumsnormeringer ydelseskommission besparelser på konsulenter politiforlig klimahandlingsplan lindholm nyt asylsystem større biodiversitet og planer med psykiatrien er ting som vi må se på der er ikke rigtig nogen større aftaler indgået ud over dem der

af kalenderåret statsministeren sidder for bordenden i en etpartiregering og er må jeg forstå

den der bestemmer det hele og derfor vil jeg så spørge hvad ærgrede det egentlig statsministeren mest

når man sidder i regering

nej den ubestridt vigtigste opgave

at passe på danmark og at passe på danskerne og derefter

lede træffe politiske

ikke at bestemme det hele noget ville sikkert være lettere hvis jeg gjorde det

sig de overvejelser om hvordan man

beslutningerne men også de bedste beslutninger derfor skal man ikke være så bange for også en gang imellem at bruge noget mere tid det gør vi eksempelvis lige nu når vi skal

medføre at et bredt flertal i folketinget står bag den klimalov sådan at når vi kommer ind i foråret og skal have

faktisk begynder at rykke på det grønne område det er den måde vi arbejder på det kan godt være at det en gang imellem kræver lidt mere tid men jeg tror at resultaterne kommer til at være derefter

den antisemitisme som jeg mener vi oplever i danmark

samtidig sige at jeg tror det er mere alvorligt end det vi lige så her i weekenden og det var alvorligt nok at skænde familiers gravsteder hærværk chikane af jødiske danskere er i sig selv

ligger et helt andet sted end det der bør være omdrejningspunktet for et demokratisk ordentligt frit danmark

jeg tror at problemet er større end det vi så i weekenden og det bør vi i fællesskab få gjort noget

og så er der ting som som vi kan brydes om og være uenige om

at da den nuværende regering sad i

var der mange ting der lod til at være en meget enkel sag og

før krævede man øjeblikkelig handling og nu insisterer man på at at tænke sig om og jeg skal ikke begræde at regeringen ønsker at

hurtigt spare tre milliard kroner på

tyve nu er det noget man vil se på og

nedsætte en arbejdsgruppe begribeligvis uden konsulenter nu har man jo magten

så har vi jo flertallet til at kunne gøre det så skal vi finde det rigtige tidspunkt og det rigtige formål jeg mener vi skal gøre det

det betyder ikke at der ikke er konsulentopgaver som er vigtige at få varetaget men

og i stedet for at bruge penge på det velfærd i mine øjne handler om nemlig børn og ældre mennesker der er ramt af sygdom eller handicap og andre der har behov for et velfærdssamfund så processer og projektmager vi

i et omfang som vi ikke har set tidligere hvis vi i fællesskab gerne vil skabe et bedre velfærdssamfund vi kan så være uenige om hvad et godt velfærdssamfund er også mange penge vi gerne vil

i gang med at gøre det og det gør vi med åbne øjne og vi er også stolte af det hvis ikke vi begynder at bruge nogle penge anderledes får vi ikke et for alvor markant andet velfærdssamfund

finansloven det er måske derfor finansministeren sidder ved siden af og ligner lidt et spørgsmålstegn det kunne da egentlig have været rart at få de der tre milliard

dem er jeg sikker på at finansministeren kunne have fundet noget spændende at bruge på

har lidt svært ved at blive sådan konkret for eksempel

spørgsmålet om biodiversitet mit eget gamle ressort jeg noterer med stor tilfredshed at statsministeren holdt en glimrende og velbesøgt konference

marienborg men nogle af de nemme løsninger stod jo indtil for nylig i kø for eksempel kravet om at

jeg tror at klimaministeren vist også var lidt forvirret

eller hvordan

at man trækker den lidt men men hvorfor var det så nemt at være så

på en lidt anden måde end den regering

selv tilhørte hvor man godt nok besluttede sig for at få urørt skov men så fældede træerne inden man lod den være urørt

vi gør tingene lidt klogere for det er jo ikke ligegyldigt hvilken kvalitet vores natur har i det hele taget

vi sidder og forhandler finanslov

nyt flertal kommer til at vise at man ikke behøver at spare på velfærden hvert år og hvis man tør prioritere pengene

kan man også lade være med at spare på de unges uddannelse så kan man ansætte tusind

jeg synes danske børn fortjener i vuggestuer og store børnehaver og så er der selvfølgelig nogle ting hvor vi tænker os

hvordan vi gør det klogt det anmeldte vi faktisk også før valget

de overgreb der har været over for danske jøder det er fuldstændig utilstedeligt og jeg synes det er helt på sin plads at vi alle sammen står sammen om

også at der er kommet noget midlertidig grænsekontrol til sverige jeg tror det var i aftes vi var oppe på det fem og tredive skuddrab i malmø det fem og tredive skuddrab i malmø

alene i år det viser jo

i går landede så den første fremmedkriger en tidligere is kriger

i københavns lufthavn kastrup på trods af at statsministeren jo i en opdatering så sent som i går meddelte

den danske befolkning at de her mennesker ikke er velkomne

i danmark statsministeren nævnte også

har vi nu fået hastebehandlet lovgivning så de kan miste det

synes det er fuldstændig forrykt at de her mennesker begynder at vende tilbage til det danske samfund og skal have advokatbistand betalt af danske skatteydere nogle skal på hospitalet og have lægehjælp

og så kan de danske skatteydere få lov til at finansiere nogle mennesker der har vendt danmark ryggen taget til syrien og kæmpet en bestialsk kamp dernede imod de værdier vi står for imod alt hvad vi ønsker

de er nu på vej hjem derfor vil jeg gerne spørge statsministeren i dag i den her første spørgetime hvor vi har lejlighed til det

regeringen gør konkret for at sikre at der ikke kommer flere fremmedkrigere tilbage på dansk jord altså hvad gør regeringen konkret for at sikre at den opdatering som statsministeren blandt andet lavede i går men også ved tidligere lejligheder har markeret om at de her mennesker ikke er velkomne i danmark rent

det kunne måske tjene til at vi fik en lidt mere nuanceret diskussion af hele konventionsspørgsmålet for her er et klokkeklart eksempel på at konventionerne beskytter de forkerte

den første fremmedkriger der vendte tilbage til danmark i går der er vendt rigtig mange fremmedkrigere tilbage til danmark

en del fremmedkrigere i danmark

og som vi også vil have udfordringer med fremover

det var derfor det var vigtigt at få den lovgivning på plads hvad gør vi så derudover

at jeg selvfølgelig har bedt justitsministeren om at gå tilbage og se på om vi kan stramme lovgivningen endnu mere

derfor bliver vi nødt til at finde en vej inden for

men helt grundlæggende er det da helt utrolig problematisk

statsministeren går ud også i går med en opdatering og siger til danskerne at de her mennesker

rullede ind i gaderne og hvis det bliver sådan at statsministeren

kastrup lufthavn vil den danske befolkning

i hvert fald i forhold til dem der har dobbelt statsborgerskab

det var jo den lovgivning vi vedtog her i folketinget den fireogtyvende oktober og regeringen bad om at få

man bad om i hast at få vedtaget her i folketinget

mulighed for at sige mere her her om

så man sikrer at der ikke er flere

vi i hvert fald mulighed for hvis man kommer med fly

og når man siger at loven er taget i brug

lidt nærmere jeg forstår at der er personfølsomme oplysninger

komme lidt nærmere hvordan man har taget den i brug og hvordan man sikrer at de mennesker det her handler om rent faktisk

være en situation hvor syrienskrigere der der tidligere ikke har kunnet rejse hertil

og så rykkede vi må man sige i fællesskab rigtig hurtigt

og det der sker nu er selvfølgelig at de ansvarlige myndigheder er i gang med

til at virke og det vil sige at skabe mulighed for at man administrativt kan fratage

nogle af de pågældende personer deres danske statsborgerskab

jeg vil i øvrigt gerne opfordre til at alle

til hvordan vi inden for de internationale regler kan stramme båndet endnu mere om de her personer hører jeg gerne om og vi er selv i gang med

ikke benyttede sig af som man kan benytte sig af

gør jeg det gerne gør vi det gerne og alle gode ideer modtages med kyshånd for jeg vil som landes

begivenheder i forhold til det jødiske samfund i i danmark

jeg må indrømme at det løb mig koldt ned

der også er plads til at være minoritet også religiøs minoritet uanset hvad det

den type forbrydelser

var jo også en historisk markering af noget andet nemlig

som jo udtrykker noget anderledes positivt i kølvandet på

jødeudryddelsen og

noget positivt grænser blev brudt ned mure blev brudt ned

positiv tilkendegivelse i forhold til bestræbelserne på at finde et bedre fælles europæisk svar i forhold til at håndtere flygtninge og migrationsproblemer

statsministeren allierer sig med præsident macron i frankrig i stedet for det vi så den tidligere regering gøre lede efter de mest højreorienterede kræfter i i europa det synes jeg er et stærkt

måske lidt mere positiv og aktiv handling fra statsministerens side i forhold til europa hvor det vi har hørt om indtil videre jo mest af alt var en bremse i forhold til en fortsat

positiv udvikling i østeuropa i forhold til det europæiske budget og et klart nej fra regeringen i forhold til øget europæisk forsvarssamarbejde og det

betyder hvis folketinget kan stå sammen om at racisme og antisemitisme ikke har nogen plads i vores samfund og at vi også ser det som vores forpligtelse at gøre hvad vi kan for at modvirke det i alle aspekter og alle henseender det fortjener

på den europæiske scene i at være budgetbissen

lidt modsat hvis vi kan komme hen til at have et eu budget der afspejler den situation europæerne og europa står i så tror jeg at vi kan

til danskerne og sige at vi skal bruge mange flere milliarder

få investeret ordentligt i uddannelse og klimaløsninger og det er vi jo i mine øjne

til at gøre hver for sig så når

holde en budgetstram linje i europa

også af hensyn til danske skatteydere og i øvrigt

det gælder på migrationsområdet det gælder også i forhold til klima det gælder i

til beskatning af techgiganter hvor jeg oplever en fransk præsident som er meget mere offensiv end end i hvert fald det vi ser fra nogen af

det danske europaengagement

det der lidt synes jeg er forsvundet i den her diskussion

man måske kunne skille de to lande og det er bare gledet lidt ud af den offentlige debat kan

løse blandt andet alvorlige problemer flygtningeproblemer sikkerhedsproblemer i fællesskab i eu

jo når man har tryghed omkring sin familie og sit familieliv og ligesom der er store katastrofer i verden som kræver et fælles ansvar for at undgå

så er der også mange flere mennesker der rejser for at arbejde studere eller andet og møder deres kærlighed dér og da vi

aftalen i forsommeren der dannede grundlag for at regeringen blev skabt sagde vi der skulle være mere sund fornuft i udlændingepolitikken

at man også fra regeringens side tænkte lidt mere over trygheden for de danskere som

leve et fredeligt liv i danmark bidrage til det danske samfund og helt konkret

man ikke i det mindste ville være med til at rydde op i de regler der er på området og sikre at det bliver klart for enhver hvad det er for nogle betingelser der gør sig gældende for lige i dag er det fuldstændig uigennemskueligt hvad det er for en retstilstand der er på det område for danskere med udenlandske ægtefæller

og mere sund fornuft og det at vi

byde mint og andre børn i samme situation

negativt og hvem vi skal ramme positivt familiesammenføringsregler er

og jeg må være ærlig og sige at de meget lempelige familiesammenføringsregler der har været i danmark

har været med til at vi i dag står med alt for store integrationsudfordringer der er ganske enkelt kommet for mange til danmark

det har medført nogle alvorlige ligestillingsproblemer

andre problemer så vi skal have nogle meget meget stramme familiesammenføringsregler

meget nødig stå og kommentere på enkeltsager

jeg tilhænger af at vi har nogle meget stramme familiesammenføringsregler ellers

kan dirigere politiressourcer til en grænsekontrol som det i hvert fald er diskutabelt hvilken

men helt galt bliver det jo med den sunde fornuft når man så følger en sag som den der var

hvor hun stod med sin flybillet i hånden og spurgte udlændingemyndighederne hvordan

familiesammenføringssag i stedet for at fortælle hende det og lade hende rejse ud af landet som

hun var tilsagt til så ringede man efter politiet som så spærrede hende inde tilbageholdt hende og nu opholder hun sig stadig væk i danmark selv om hun for tre uger siden havde billet til at rejse ud helt frivilligt

hun være ledsaget af betjente igennem københavns lufthavn

være truffet aftale med betjente i amsterdams lufthavn og hun vil først få sit pas udleveret af kaptajnen når de nærmer sig brasiliansk luftrum

i hvert fald kan man da ikke på nogen rimelig måde sige at det handler om sund fornuft når hun ad frivillighedens vej ville være rejst for længst

brugt danske politiressourcer på at holde på hende og følge

at forsøge at skabe nogle regler på familiesammenføringsområdet som både er gennemskuelige og fornuftige og det er svært det her for det det er klart at hvis alle der kom til danmark lærte vores sprog skyndte sig at få et arbejde forsørgede sig selv ikke begik kriminalitet

for at deres børn kom ordentlig i vej så ville det ikke være svært at have regler på familiesammenføringsområdet men når situationen er den at familiesammenføringsreglerne i mange henseender er blevet brugt til at skabe endnu større integrationsproblemer og eksempelvis trække mange kvinder

ikke er blevet integreret så bliver vi nødt til at have stramme familiesammenføringsregler det får selvfølgelig ikke mig til at sige at der ikke er noget i den her sag som virker ulykkeligt og som umiddelbart uden at kende til den ikke synes at repræsentere vores ønske om sund fornuft så jeg synes egentlig det er fornuftigt at den ansvarlige minister har bedt om en redegørelse

jo godt se at vi står sammen imod racisme og antisemitisme så det vil jeg bare starte med

det både gode og konstruktive samarbejde vi har med regeringen

statsministeren tak for det nu skal vi jo i gang med visionerne og gøre dem til virkelighed på klimaområdet og ikke mindst på børneområdet og det synes jeg vi er godt i gang med i forhandlingerne om næste års finanslov og i drøftelserne om en ny bindende klimalov det

vil stille mit spørgsmål til statsministeren

engagement i indsatsen mod skattely i europa i eu og arbejdet for at indføre en europæisk finansskat eus finansministre strøg

ministerrådsmøde endnu et land et skattelyland fra deres skattelyliste nemlig belize

indsats mod skattely der bliver mere og mere udvandet organisationen tax justice network har undersøgt en

og her scorer belize meget ringe fordi landet hemmeligholder informationer om skattebetaling faktisk kører belize

med omtrent samme grad af finansielt hemmelighedskræmmeri

for milliarder af kroner der kunne have været brugt på velfærd grøn omstilling og uddannelse

kender til i de her finanslovstider

viser at eu er alt for nølende og langt fra målet når det gælder om at bekæmpe skattely

indsatsen mod skattely i eu

kan blive strammet op på eus skattelyliste med nye skrappe

nogle partier vi tilbringer mere tid

de ting der står i vores forståelsespapir og i det hele taget at løse den opgave vi jo også har i fællesskab med

de stærke politiske visioner og til noget der faktisk omsætter sig i danskernes hverdag så så tusind tak for det det korte svar på spørgsmålet er jo ja skattely er et kæmpeproblem det er usolidarisk og det er i mine øjne uforeneligt med det vi gerne vil bygge et europa på nemlig

at vi hver især betaler den skat vi skal det gælder herhjemme hvor genopretningen af

tror jeg man må sige lidt langsigtet opgave som vi har et fælles ansvar for

få gjort noget ved men det gælder jo også derude

gå videre endnu det gælder i forhold til skattely det gælder i forhold til ideen om

til techgiganterne og deres jeg skulle til at sige skattebetaling

mere korrekt manglende skattebetaling jeg synes

det er det der er hele problemet i det her at vi har masser af små forretninger masser af små håndværksmestre mellemstore virksomheder som alle sammen gør det de skal og

sidder og kæmper med momsregnskab

manglende lovgivning så

i virkeligheden skatteborgerne der kommer til at betale i den sidste ende

europæisk skattely så vil jeg gå videre til det med den europæiske finansskat for finansministeren svarer folketinget tilbage den tiende oktober at regeringen sådan set gerne

jo så nysgerrig hvor er regeringen i den proces er man gået i gang med at henvende sig til de ti lande og sige at vi gerne vil

i arbejdet eller er man observatør

i forhold til hvad de kommer frem til for det betyder jo også noget og man er med til at udarbejde hvordan en europæisk finansskat skal se ud eller om man blot venter og håber at

på den forkerte side i europa altså stod på den side der ikke ønskede at vi skulle gå

er der jo nu et et nyt flertal og en ny regering som ser anderledes

skal have lov til at vende tilbage hvis jeg skal svare sådan udtømmende på hvad der præcis er foregået

i i det her spørgsmål men jeg vil gerne

også i dag både understrege og tilkendegive

men ideen er god og den forfølger vi men jeg må

træder ind i arbejdet og tager kontakt til de ti lande så vi kan være med til at dominere

er helt afgørende for fremtidens velfærdssamfund er at vi sørger for at vi kan levere skat også til nogle af dem der har fundet ud af at der er muligheder uden om de traditionelle skattesystemer det er jo ikke bare for at kræve skat op fra nogen men det er fordi

håber jeg sådan set at man vil sige i hvert fald fra regeringens side at man vil

som land synes er særlig vigtige for os

adskiller os fra andre lande det gør vores arbejdsmarkedsmodel fordi vi ønsker stærke lønmodtagerrettigheder og derfor vil vi have en forstærket indsats i

takket være et pres fra vores parlamentariske grundlag må man sige er en af de mest ambitiøse regeringer i forhold til reduktioner i

skal jo ikke vente på at andre tager teten i europa

har vist sit grimme ansigt

ord kan blive til handling

forfærdelige handlinger det har historien også vist og det bør vi måske også en gang imellem tænke over og huske at debattere herinde

i vores land som er ramt af psykisk sygdom fordi jeg tror at rigtig mange af dem og deres pårørende ikke føler at velfærdssamfundet

og fået fortalt rigtig mange konkrete

menneskeskæbner og en af dem jeg har læst for nylig

var indlagt med selvmordstanker

blev udskrevet mod sin vilje selv om hun dagen før udskrivelsen i desperation forsøgte at tage sit eget liv

mennesker som bliver udskrevet selv om

for en fortsat indlæggelse og konsekvenserne resultaterne

nogle begår selvmord nogle bliver indlagt igen nogle ender med at skade andre mit spørgsmål til statsministeren er helt simpelt kan vi være det

psykiatri der fungerer godt der er også dele

i mine øjne har nedlagt for mange sengepladser og det betyder ikke at jeg tror folk skal ligge i seng når de er i psykiatrien

eller at det er i orden hvis ikke det er i orden og

vores forståelsespapir men det ændrer ikke på at

begynde at få rettet op på det i takt med de andre opgaver vi også har vi kan ikke gøre det hele på en gang desværre når det så er sagt

der er jo psykisk sygdom der er den samme ligegyldigt på hvilket tidspunkt vi er i vores historie men men vi må også bare sige at

af børn og unge der får en diagnose eksploderer mellem hænderne på os og det løser vi jo ikke kun ved øgede bevillinger til psykiatrien og heller ikke ved at

skal medicineres eller være patienter så vi bliver sideløbende og

penge men vi løser nok ikke det egentlige problem i hvert fald

skal vi kigge på det forebyggende arbejde vi bliver nødt til at se på hvordan stress rammer især vores unge generation men men det er klart at problemerne bliver ved med

forværret når otte og halvtreds procent af speciallægerne i psykiatrien på mindst ugentlig basis oplever at udskrive mennesker som ikke burde blive udskrevet fordi der er andre der er mere syge

økonomisk og samfundsmæssigt

ubærlige konsekvenser vi står over for en af dem

syge og ikke får hjælp kan ende med at begå alvorlig kriminalitet altså vi har set hvordan tre ud af fire kriminelle med en behandlingsdom ikke har fået tilstrækkelig behandling tidligere

drab og voldtægt og overfald kunne have været forhindret så på den måde er det jo en snebold som

og vi bliver nødt til at få den stoppet ved at sørge for at når man henvender sig i en desperat

der er en faggruppe der også har gjort mig opmærksom på det faktisk med

psykiatrien fejler

presset ud i nogle situationer som er så uværdige og forkerte både for dem selv og for os andre

uddannet til og der er næsten ikke noget værre for en politibetjent

skulle stå og arbejde som psykiatriens forskudte

ikke har nogen forudsætninger for at være der så

bedre samarbejde faggrupperne imellem vi har jo

er er også rigtig vigtigt og så må jeg bare sige

af vores psykisk syge der ender som patienter på det somatiske område uden at det i

tænke mig at høre statsministeren svare helt kort på om statsministeren ikke er enig i at psykiatrien er et af de områder i vores velfærd som er blevet forsømt i alt for mange år

sygdom blev prioriteret nogle gange på bekostning af den psykiske jeg tror også vi må være

der stadig væk er tabuer som spiller en rolle i

har brækket sit ben end at fortælle hvor

ikke desto mindre vil jeg også gerne anerkende at skiftende regeringer sammen med folketinget har tilført psykiatrien flere penge også ad

at vi dermed har løst problemerne og det er derfor

der er problemer og jeg synes ikke vi kan være det bekendt

en ti årsplan er stadig væk vores fælles mål ved jeg men når det er sagt bliver vi

hen også nødt til at se på hvorfor der er så mange der oplever den sårbarhed for hvis ikke vi får fat omkring det

jo både værdipolitik og velfærdspolitik på alle på alle måder vi vil gerne have et godt velfærdssamfund

og halvtredstusind danskere har det tilfælles at de arbejder i en familieejet virksomhed

landmanden der driver sin gård det er mureren der har sine svende det er produktionsvirksomheden der har sine mange forskellige slags ansatte de arbejder alle sammen til gavn for danmarks familier

helt fantastisk at vi har selvstændige erhvervsdrivende i danmark selvstændige familieejede virksomheder der har taget

der har skabt en arbejdsplads

kan gøre danmark til en erhvervsmæssig succes

alt på spil for deres projekt

at skabe den virksomhed

der i finanslovsforslaget er

selv om jeg tror der er almindelig enighed om at det får nogle konsekvenser for for virksomhederne det bekymrer mig selvfølgelig for når man tager pengene ud af virksomheden

de ikke bruges i produktionsapparatet derfor

stadig væk have et håb om at det er noget

fagbevægelsen dansk metal og ja 3f har været ude og advare mod det her altså hvis 3f advarer mod en skattestigning så må den være helt gal så jeg tænker om

fortællingen om produktionsdanmark og de familieejede virksomheder kan jeg skrive under på fra ende til anden og jeg

også fordelingspolitik jeg kunne godt tænke mig lige at tilføje at

at foreslå de beskatningsregler der gjaldt i to tusind og femten

at vi jo selvfølgelig er lydhøre

hvordan vi gør det her på den bedste måde af hensyn til dansk erhvervsliv for vi ønsker at beholde de her virksomheder i danmark jeg er dem hver eneste dag dybt taknemmelig for at produktionen

verdens bedste lønmodtagere og det kan vi altså kun sikre virksomhederne hvis vi investerer i de unge og også i voksenefteruddannelse så for os er det her jo en prioritering vi ønsker at komme af med omprioriteringsbidraget på

meget gerne diskutere hvordan vi gør det her på den bedste måde

voldsomme udfordringer for virksomhederne også det beregningsgrundlag

er når man skal lave generationsskiftebeskatningen derfor

set bare opfordre til at man

sverige har under en socialdemokratisk statsminister afskaffet arveskatten det synes jeg

til efterfølgelse jeg anerkender at andre punkter hvor vi ikke kan lære noget som helst af sverige udlændingepolitikken

det er ret vigtigt at huske på at hvis man gør det svært for dem der tjener pengene til at vi kan lave velfærdsforbedringer så så lægger man jo bare endnu større forhindringer for sig selv der er jo ikke et træ

på de danske virksomheder og de gør det i øvrigt

men forudsætningen for at de kan drive virksomhed så klogt ambitiøst og dygtigt som de gør

er jo at rammebetingelserne er i top og milliardbesparelser på uddannelse

er ikke erhvervsvenligt jeg har mange anker imod de besparelser der har været

forkert signal at sende til vores børn og unge at vi sparer

nu deltog jeg selv i halvtreds årsfejringen

se på hvad danske lønmodtagere evner at omstille sig til i en hæsblæsende

kræver kundskaber det kræver uddannelse og det kræver efteruddannelse så for os er det her først og fremmest en prioriteringssag hvis vi skal sikre et stærkere velfærdssamfund af hensyn til dansk erhvervsliv bliver vi også nødt til at sikre en anden form for beskatning end den

håber jeg at statsministeren anerkender at danmark har en bomstærk økonomi

på grund af nogle reformer der er lavet tidligere og som jo gør at man kunne prioritere

lige så meget en ideologisk skattestigning som det er

kom i regering har har man udtalt at

de gav noget tilbage til samfundet problemet er jo bare

ud af fire private arbejdspladser

til byens omdrejningspunkt det betyder meget mere end bare det at

jo er vigtigt nok så ud over det

større udfordring

nævne nogle af dem

vi står stadig væk godt på eksporten det kan jo ændre sig

være opmærksomme på det at bringe arvebeskatningen

mener jeg ikke og det mener vi ikke er ødelæggende for dansk erhvervsliv mente vi det

vi jo selvfølgelig ikke gøre det vi diskuterer altid gerne hvordan vi gør det her

bedst muligt men men jeg vil igen gerne understrege at rammebetingelserne for dansk erhvervsliv er mange ting skat spiller en rolle

den skændsel vi har set i forhold til de jødiske gravsteder det det er fuldstændig på sin plads

og jeg synes også at man her skal

stikker dybere ikke bare dybere i danmark men altså også i norge og sverige vi har set at det her er noget der har fundet sted i alle tre nordiske lande

helt koordineret timingen var helt velvalgt set med deres øjne og alt tyder jo på at det er markante højreradikale kræfter der står bag

er bare glad for at vi så klart har taget afstand

i dag det gør mig virkelig glad og det er som sagt fuldstændig på sin plads

regering der har sat halvfjerds procent som reduktionsmål

i alternativet der hvor jeg så har nogle spørgsmål og det er så det første spørgsmål til statsministeren er at vi har sat det her meget ambitiøse mål med halvfjerds procent men hvordan kommer vi i mål med det

koste arbejdspladser der er nogle af mine andre kollegaer der har sagt at det her ikke må ramme socialt skævt

betyde brandbeskatning et cetera et cetera og det som jeg

siger det her må ikke koste noget det må ikke gå ud over nogen

ikke mere politisk lederskab faktisk at se problemerne i øjnene

i tvivl om og jeg set også enig i at hvis ikke vi gør noget

vi har besluttet os for at gøre så vil prisen kun blive endnu større og konsekvenserne endnu mere alvorlige

og i virkeligheden bruger vores samfunds styrke til at løse klimakrisen og det

på mange måder er stærkt at vi har et erhvervsliv der i en årrække har været mere grønt end folketinget det gode er at nu kommer vi på omgangshøjde med vores erhvervsliv

næsten hver eneste gang jeg besøger en dansk virksomheder hvor langt man er i den grønne omstilling

arbejdsløs vi skal jo finde en vej

og jeg vil også insistere på at det skal kunne lade sig gøre

efter stærkt pres fra andre partier at gå med på en halvfjerds procentsmålsætning og det er jeg

det er det der presser både os selv som regering men det er også det der nu kommer til at lægge et pres på andre europæiske lande ja ude på den globale scene vi har forhåbentlig

så skal vi i gang med klimahandlingsplanen og der kommer vi jo til at foretage de konkrete prioriteringer men eksempelvis regeringens forslag om øgede afgifter på plastik er jo et eksempel hvor vi beder nogle om

betale noget mere for noget de nok

har alle de her forbehold det her må ikke koste noget det må ikke ramme hér

at vi lægger for mange snubletråde

eksperter pas nu på med

der skal opfyldes for at vi kommer i mål men noget som jeg

jo nogle spændende diskussioner om at lave en ny stor klimafond

markante pengeressourcer ind i den fond

man kunne diskutere grønne statsobligationer

synes at man skal stemme på det gode gamle

nye partier der er med til at skabe noget dynamik og det gælder også

klimadagsordenen det er der grund til at kvittere for synes jeg også i forhold til

så vi kan ikke bare gøre tingene som vi plejer og det kan vi heller ikke gøre

om grønne statsobligationer og at holland har gjort det

vil man ikke opleve at jeg afviser en masse på det grønne område

jeg vil hele tiden kæmpe for at det er strukturelle

på en døgn og det interessante var jo at det var nogle

danske pensionskasser som rent faktisk blandt andet købte op så der er en købevilje derude ikke

vi ser i hongkong i de her uger og måneder og hvor vi havde havde udenrigsministeren i i samråd for ti dage siden og vi der fik en rigtig god diskussion med ham der var fire partier der havde inviteret til det her samråd

en en stærk europæisk markering

der så også skete under det samråd var at der kom

kunne forestille sig at norden eller danmark tog en mæglerrolle altså

norge i sin tid i konflikten mellem palæstina og israel gik ind og sagde at konflikten simpelt

der er en tredje part der må komme ind og prøve at facilitere

var som sagt en meget spændende diskussion i udvalget og

fra fra dansk side men også fra europas side at

om jeg lige kan se danmark i en mæglerrolle nej det tror jeg

fra eus side og

til kende når det handler om grundlæggende menneskerettigheder

om vi ligefrem synes jeg har forudsætninger for at gå ind i en mæglerrolle her kan

antisemitiske hændelser der var i weekenden det er ikke så ofte jeg er enig med radikale venstre og morten

sådan en stjerne på deres

og jeg håber virkelig at det er noget man tager fat i at man i fællesskab ikke bare lader det her være noget man siger

både på den yderste højrefløj på den yderste venstrefløj og i de ekstreme muslimske miljøer det bliver man nødt til at anerkende

mit spørgsmål går på at statsministeren jo siden februar to tusind og atten adskillige gange har sagt at alle udlændinge

kunne jeg ikke se det lovforslag der vil sikre at udlændinge arbejder i stedet for at være på offentlig forsørgelse og det er jeg

jo ikke mindre med tiden og de forsvinder åbenlyst ikke af sig selv vi ved at

koster den danske statskasse mere end tredive milliard kroner om året og vi fik også tidligere på ugen tal for at over tre tusind en

hundrede ikkevestlige indvandrere har levet på kontanthjælp i mere end ti år så mit spørgsmål er ret enkelt hvornår bliver lovforslaget om at alle udlændinge med opholdstilladelse i landet skal arbejde syv og tredive timer om ugen

meget glad for at det bliver bragt op i dag

forhåbninger om at vi kan få et flertal når vi er

sige at der er kommet så mange mennesker til vores land som ikke har arbejdet her mens de har været

kan for at komme til at bidrage til danmark når det nu er det land man er i

jo ikke alle der har haft den tilgang vi skylder at sige at der er masser af mennesker med udenlandsk baggrund der arbejder og er i beskæftigelse heldigvis for det men der er

spørgeren er noget kritisk over for det der pågår ude i landets jobcentre at den indsats der har været ganske enkelt ikke har været den rigtige at den ikke har været god nok

det har været for let at slippe uden om det

gruppen af kvinder med ikkevestlig baggrund der i dag står uden for arbejdsmarkedet skal arbejde for overhovedet

men jeg skal ikke bruge mit andet spørgsmål på at forsøge at få samme svar igen så jeg vil bare

i folketinget som vil begrænse udlændinges mulighed for at modtage offentlig forsørgelse til højst tre måneder

de har opnået opholdstilladelse

for følgende regeringen har sådan noget letsindigt og uden at løse de andre problemer valgt at genoptage modtagelse af kvoteflygtninge allerede i år vil statsministeren for den her gruppe som jo kommer hertil relativt snart holde sit løfte til danskerne om at nyankomne udlændinge

vi kommer til at have et særlig fokus på børn i den sammenhæng og der kan det jo være lidt svært at

det vil være naturligt det er ikke sikkert at det kun er børn at

få lagt det her perspektiv både

hen ikke et vi bliver uenige om altså i forhold til beskæftigelsen

positivt for for det er altid dejligt når der også

som er voksne myndige mennesker

stillet krav om at de skal arbejde syv og tredive timer

få offentlig forsørgelse i danmark

og derfor bør vi jo sigte efter at have én lovgivning der gælder folk der kommer hertil udefra at de skal arbejde for overhovedet at kunne modtage en ydelse det er et arbejde der pågår internt i regeringen når vi er klar til

ingen forståelse for nogen af de eksempler jeg hører om

gå arbejdsløs i x antal måneder for at få drømmejobbet end at forsørge sig selv

nu har vi jo diskuteret mange ting i dag det her er jo også

som vores hvor andre mennesker går på arbejde for at man kan tage en uddannelse

så skal man da vågne om morgenen og tænke okay hvordan finder jeg så et andet job så jeg ikke ligger samfundet til last og forsørger mig selv

den kultur ikke gennemsyrer alle

mere end villige til at tage den diskussion

et ønske om at gå endnu længere også på de almindelige dagpengeregler det er ikke sikkert at vi finder hinanden der

jeg jo er tilhænger af at vi har ordentlige ydelser

og det er jo den måde vi har bygget vores arbejdsmarked på man skal jo bare huske at selv om vi internationalt set har høje ydelser går langt de fleste mennesker

på arbejde i det her land og det er jo ikke fordi det er ydelserne der driver dem det er ganske enkelt også fordi der er rigtig mange mennesker der vågner om morgenen og tænker

den tankegang vi skal understøtte der er noget der tyder på at det ikke er alle nyuddannede der tænker ligesom meget på samfundet om morgenen som de tænker på sig selv og det skal vi

rigtig rigtig vigtigt værktøj i uddannelsespolitikken vi skal ikke uddanne folk til områder hvor der ikke

uddannelsespengene i den rigtige retning

insistere på ret og pligt ikke er at svinge pisken altså at insistere på ret og pligt

er i mine øjne at være tro

gennemsyrer hele vores arbejdsmarked og det er jo det der gør at vi har så høj en erhvervsfrekvens

dag og nat vågner og tænker jeg skal selvfølgelig gå på arbejde jeg skal forsørge mig selv og min familie jeg skal gøre hvad jeg kan for at bringe det her samfund videre det er ikke at svinge pisken det er i mine øjne at være tro

det er nogle ekstra udgifter som sandsynligvis

svaret fra ministeriet var at man skulle

det der var omkostningerne fordi man bruger cirka fire timer per sag det studsede

jeg har også spurgt de førende eksportvirksomheder på det her område hvor lang tid de tager jamen en standardsag tager omkring tyve minutter og en kompliceret sag kunne godt tage måske en time

det er jo dem der skal stå for det her så det må

være enkelte sager der kunne være yderst komplicerede så det ville tage fire timer men generelt set tog det måske de har jo en liste som de kan gå ud fra fem ti minutter

var hans bud hvis han skulle sætte en gennemsnitstid for

altså halvdelen af hvad der står her så det undrede mig

når selv motorstyrelsen som skal beregne det her siger at det kun tager halvdelen af tiden og kun i grelle tilfælde kan tage fire timer eller derover

krav at de omkostninger

skal svare til hvad det rent faktisk koster og ikke bare må være en måde at polstre statskassen på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

der er nogle rigtig gode takter i lovforslaget i retning af en bedre forbrugerbeskyttelse eksempelvis forpligtes udbydere af boliglån til at udarbejde ensartede nøgletalsdokumenter så man som forbruger kan sammenligne forskellige lån fra forskellige udbydere

boliglån ved hvilken jungle det kan være at gennemskue sammensætningen af omkostninger på forskellige lån

vi ved også at investering i en bolig er den vigtigste investering i de fleste menneskers liv og valget af boliglån har stor betydning for den daglige økonomi på den her måde giver vi forbrugerne langt bedre mulighed for at træffe det valg på et oplyst grundlag et andet

underelement i den store pakke er at der sættes ind over for urimelige priser

direkte debiteringsløsninger som eksempelvis betalingsservice konkurrence og forbrugerstyrelsen får værktøjer til at gribe ind hvis priserne ikke er som hvis der var konkurrence på området det er også med til at sikre forbrugerne at priserne

løsninger ikke bare kan løbe løbsk det er tiltag som vil forbedre vilkårene for danske forbrugere og det mener vi grundlæggende er en god ting derudover er der elementer i lovforslaget som letter byrder for erhvervslivet og her synes jeg det er værd at lægge mærke til at lovforslaget giver finansielle virksomheder mulighed for at underskrive årsrapporter elektronisk det er med til at gøre det lettere at drive virksomhed og vi kan se at der bliver taget

det i høringssvarene alt i alt synes jeg at lovforslaget rummer mange gode elementer og idet høringssvarene heller ikke giver anledning til større bekymring

tak for det der er ikke

lovforslag lidt alt godt fra havet som samler op på

er spørgsmålet om

også kendt som betalingsservice som der jo er rigtig mange af os der benytter dagligt eller i hvert fald nogle gange

det lavede vi en bred politisk aftale om i september hvor vi gav konkurrencemyndighederne bedre mulighed for at analysere markedet og

også mulighed for hvis der måtte være misbrug af dominerende stilling

venstre har vi grundlæggende den opfattelse at det er en god idé at vi har effektive og stærke konkurrencemyndigheder

en del af aftalen derudover for at tage en af de andre store

at nu skulle vi være helt i mål sikret at

ændret således at bygningsskadesforsikrede dækkes i tilfælde af at deres forsikringsselskab er

første januar to tusind og nitten vi vi har lavet en række oprydningsheat her

det her må være det sidste for kravet er i dag at nu skal alle forsikringsselskaberne være tilknyttet garantifonden og dermed er det sidste gang vi får lavet den her oprydning men det betyder altså at de boligejere der stod med risiko for

samlet op og det giver rigtig god

på elementet om at udbydere af boliglån nu fremover bliver forpligtet til at udlevere et standardiseret nøgletalsdokument til forbrugerne når

modtager et tilbud om realkreditlån

gøre det mere gennemskueligt og dermed styrke forbrugerbeskyttelsen når man tager et boliglån lovforslaget

sikrer i højere grad forbud mod at direktører i investeringsselskaber

kan have plads i bestyrelsen eller ledelsen eller driften af de selskaber der er indgået

samarbejdsaftaler med det forbud gøres nu absolut

undgås interessekonflikter også til skade for forbrugerne det foreslås også at finanstilsynet gives videre rammer til at føre tilsyn med finansielle institutter og det skal sikre at tilsynet kan

der har tilladelse til at udstede e penge eller udbyde betalingstjenester de skal også ligesom så mange andre inden for det finansielle område have en whistleblowerordning en whistleblowerordning der giver mulighed for

at medarbejdere der måtte være vidne til problematiske forhold har mulighed for at tippe myndighederne uden risiko for deres arbejde og dermed sørge for at eventuelle problemer kommer frem i lyset så det er en lang række forskellige

tage en lang diskussion om hvorvidt det beslutningsgrundlag vi havde da vi lavede aftalen i september måned

nu også var helt opdateret i forhold til konkurrencesituationen på markedet for direkte debiteringer vi ville godt have haft at de var blevet mere opdateret så vi havde et skarpere blik på hvordan situationen reelt var i øjeblikket

det bliver jo så tilvejebragt med den analyse der nu skabes hjemmel til så vi kan sikre at vi får truffet afgørelser som jo naturligvis afspejler den konkrete konkurrencesituation for det er vigtigt at vi sikrer at der er en stærk konkurrence men det kræver selvfølgelig også at vi har et grundlæggende miljø hvor det er attraktivt at etablere nye virksomheder og udvikle nye produkter og skabe innovation

men vi støtter selvfølgelig altid at konkurrencemyndighederne

være problemer på markedet og det er grundlæggende det

lovændringen her så

at fremsætte et komplekst lovforslag

her samlelove som bliver fremsat fra forskellige ministres

lovforslaget er at højne forbrugerbeskyttelsen

om det her så vitterlig er noget der er til gavn for forbrugerbeskyttelsen i danmark eller om det er noget som indeholder en masse andre småting som

forbrugerretligt men som måske bare lyder

omgangen med

aftaler og aftaleforligsstof i forhold til at tingene godt kan blive lidt sammenblandet når noget som er forligs eller eller aftalebelagt

også indgår andre delelementer som ikke er det

så jeg håber selvfølgelig også at ministeren fremadrettet ikke vil gøre brug af den her form for

bedre forbrugerretlig beskyttelse det er noget som flere har efterspurgt og det er også noget

det her tilfælde ganske rimelig

det er jo rigtigt at vi for flere år tilbage oplevede at gable insurance

liechtensteinbaseret eller sådan

ejerskiftebyggeskadeforsikringer

i danmark sjovt nok til en pris der lå cirka

det skulle man måske ikke have gjort for det betød også at de lige pludselig stod med en værdiløs byggeskadeforsikring og

forsikring pension som brancheorganisation var ude at sige vi føler faktisk selv om vi ikke er forpligtede til det

til at give en håndsrækning til de her mange tusinde danske berørte husejere

ladet sig forvilde og forlede

to tusind og nitten men hvem kunne så vide at der i december måned to tusind og

kom endnu et konkursbo qudos insurance

få dage før årsskiftet

af boligejere som havde tegnet forsikringer men som så ikke var omfattet lige pludselig fordi de var

vi behandler nu får vi også løst den udfordring set i forhold til de mange tusinde husejere som får mulighed for at nytegne i et andet selskab og også få en del af den økonomiske kompensation tilbage dog er der en række udgifter som

der står i lovforslaget

man får bedre vilkår for at gennemskue sine tilbud på boliglånsprodukter

standardiseret nøgletalsdokument i forhold til

fremtidige lånemæssige forpligtelser

er i den rigtige retning og derfor kan dansk folkeparti naturligvis støtte det samlede lovforslag

styrkelsen af indgrebsmuligheder over for urimelige gebyrer

udbydere af boliglån til at udlevere standardiserede nøgletalsskemaer der gør at det

rose for samarbejdet omkring aftalen

men det hjørne af loven hvor

handler om tavshedspligt for personer som medvirker til aktiviteter i henhold til lov om ekf danmarks eksportkredit jeg kommer til at tænke på

en verserende sag som blandt andet ekf er indrulleret i tilbage i to tusind og tretten hvor ekf

eksportkredit og pensiondanmark i ryggen kunne det armenske mineselskab valex købe udstyr

million kroner problemet er bare at minen har haft enorme konsekvenser for det omkringliggende samfund og for miljøet sagen om ekf

og dens konsekvenser er sirligt dokumenteret

flere opfølgende artikler i magasinet eftertryk og jeg citerer noget fra artiklen

kobberet fra danskernes mineprojekt

efter opførelsen af minen protesterede det armenske civilsamfund mod projektet

besluttede de danske virksomheder og den danske stat at gennemføre det ikke længe efter at magasinet dokumenterede de alvorlige brud på menneskerettighederne og omfattende skader på vores miljø valgte ekf omsider at standse sin finansiering af den omstridte mine i armenien og siden har eftertryk søgt aktindsigt i

med flsmidth og pensiondanmark men ekf

ophævede nævnet ekfs beslutning om at mørklægge informationerne idet de slog fast

man har ansat søren stenderup jensen en af danmarks førende advokater inden for erhvervsret og offentlig ret

med flsmidth og pensiondanmark om ødelæggelserne

følsomme oplysninger af betydning for virksomheders økonomi og konkurrenceforhold det vil altså sige

en situation hvor vi ser at konkurrencehensyn trumfer hensynet til miljø og trumfer offentlighedens ret til at vide

til erhvervseventyret i armenien altså al mulig grund til at styrke

hen behov for mere og næppe mindre transparens

eksportkreditfondens projektfinansieringer og ske en løbende overvågning af projekternes sociale og miljømæssige konsekvenser

allerede nu implementeret i flere andre

endnu ikke sige om vi kan støtte forslaget for så vidt det gør eksportkreditfonden mindre transparent end det er tilfældet i dag

at konkurrencehensynet selvfølgelig ikke skal trumfe miljøhensynet

med ødelæggelserne i armenien

hilse fra sf og sige at de støtter forslaget tak

tak for ordet l seks og fyrre

bolsjer der hver især skal være med til at øge forbrugersikkerheden på det finansielle område og som er i direkte forlængelse af den tidligere regerings arbejde og den seneste aftale om at styrke indgrebsmulighederne over for gebyrer på betalingsserviceløsninger

handler om at sikre kunder der har tegnet en byggeskadeforsikring i et selskab der eventuelt går konkurs det giver rigtig god mening et andet bolsje handler om at udbydere af boliglån skal have et nøgletalsdokument når et tilbud om realkredit gives det betyder at man kan træffe lånebeslutningen på et fuldt oplyst grundlag et tredje bolsje gennemfører en pligt for virksomhederne med begrænset tilladelse til at udstede e penge

til at udbyde betalingstjenester til at have en whistleblowerordning

fjerde bolsje skal gøre det muligt at underskrive årsrapporter med brug af digital underskrift og finansielle virksomheder skal indsende deres årsrapporter og halvårsrapporter digitalt direkte til erhvervsstyrelsen jubi tænker jeg langt om længe

det femte bolsje gør det muligt fremover at indløse minoritetskapitalejere efter en ny og mere effektiv procedure det bliver rigtigt godt med en mere smidig og tidssvarende måde at håndtere indløsning af minoritetsaktionærer

endelig er der det sjette bolsje som helt sikkert er det der har skabt mest tjuhej det er selvfølgelig den del af lovforslaget der handler om at give konkurrence og forbrugerstyrelsen mulighed for at gribe ind hvis gebyrerne på direkte debiteringsprodukter altså betalingsserviceprodukter vurderes at være urimelig høje der er tale om et marked i rivende udvikling men desværre er der fortsat ikke mange udbydere

er derfor risiko for monopol det ville konkurrence og forbrugerstyrelsen normalt bare tage sig af men lige her er det lidt mere kompliceret end som så derfor har konservative været med til at bakke op om at lave et udkast til den her nye lov det betyder at myndighederne kan se på hele værdikæden lad mig bare lige understrege at man kan have en mening om bonusprogrammer og halvsløj kommunikation

er trods alt ikke forbudt heller ikke at have et produkt alle nødigt vil undvære sådan er det jo også til gengæld er det forbudt at udnytte eventuel monopolstatus når lovforslaget er vedtaget skal myndighederne bruge minimum et halvt år på at lave en analyse af markedet og så må vi se om der er tale om monopol og om priserne er helt i hegnet

mange priser der stikker af altså min kæreste kom for eksempel ud af en isbutik og var helt i chok mere end hundrede kroner per liter var alligevel for hård kost for ham tænkte han men det tilkommer jo ikke politikerne at bestemme om hverken isen eller betalingsservicen har den rigtige pris hvad det så end er det er selvfølgelig op til virksomhederne og markedet selv at regulere det kun når der er tale om monopol skal

tage sig i agt det synes det konservative folkeparti er helt fair det der står tilbage nu er at sikre at den kommende undersøgelse

bliver grundig at den bliver uvildig

den skal bygge på de aktuelle teknologiske og regulatoriske og aktørmæssige dynamikker i markedet

samme forbindelse også lige påpege at den ekstra ressource vi nu smider ind i konkurrence og forbrugerstyrelsen også

sikre at styrelsen generelt vil øge indsatsen mod eventuelt monopol bare så man ikke kun ser på de meget profilerede sager den her lov l seks og fyrre skal træde i kraft ved årsskiftet

noget hastværk undervejs især om den her betalingsservicedel lidt for kort høringsfrist og det håber jeg bestemt ikke bliver nogen vane hastværk er lastværk også på trods af ministerens politiske utålmodighed det er forståeligt

til slut der er ikke nogen tvivl om at det konservative folkeparti

styrke transparensen konkurrencen og ordentligheden og derfor bakker vi op om forslaget tak for ordet

og jeg har derfor fået til opgave at meddele at alternativet er for forslaget som er en samling af mange ændringer der skal øge

indeholder en række ændringer af den finansielle lovgivning og enkelte dele

herunder indløsning af minoritetsaktionærer digitale underskrifter på årsrapporter ændringer af procedure ved indberetning af års og halvårsrapporter samt ophævelse af kravet om indsendelse af dattervirksomheders årsrapporter til finanstilsynet

en forenkling og dermed også en forbedring af de nuværende forhold havde de her

omhandler yderligere regulering og byrder for den finansielle sektor

udspekuleret populisme som rammer direkte ned i den jantelov af misundelse som næres i vores samfund og spreder sig som en steppebrand hvis ikke borgerlige politikere holder hovedet koldt og finder modet og viljen til at sige fra den finansielle sektor er afgørende for at vi i danmark har sikker let og stabil adgang til finansiering

seneste år er helt almindelige banker pengeinstitutter og virksomheder der leverer debiteringsprodukter blevet udskammet som onde kapitalister der kun er ude på at snyde og bedrage og som vi danskere derfor skal beskyttes mod af statsmagten og dennes håndlangere den fortælling vil nye borgerlige hverken bidrage til eller lægge stemmer til konkret indebærer nærværende lovforslag at konkurrence og forbrugerstyrelsen

mulighed for at gribe ind hvis gebyrerne på direkte debiteringsprodukter vurderes at være urimelig høje man vil med andre ord indføre en lov

og hvor nye konkurrenter og muligheder hele tiden dukker

og glæde for borgere i almindelighed det kræver ikke den store ledvogtereksamen at forstå hvad politisk regulering og statens indblanding her vil få af konsekvenser for danskerne

nærmest entydigt er negative eller i hvert fald voldsomt skeptiske prisen for det her kommer danskerne til at betale for

svække innovationen inden for betalingsløsninger herhjemme

hæmme konkurrencen fra nye aktører på det danske marked

vi er modstandere af socialistiske tiltag der med staten som den store beskytter giver politikerne magt til at svække vores samfund og dermed borgernes muligheder med overregulering af markedet og selv om der er gode takter i form af forenkling og deregulering i enkelte dele af lovforslaget trækker det samlede forslag i retning af mere socialisme mere kontrol til staten og mindre frihed til den danske befolkning derfor stemmer nye borgerlige nej

til kollegaerne i folketinget og også for den

overvejende positive modtagelse af lovforslaget

vi både er omkring alt godt fra havet og bolsjer og for dyr is og paroler der ruller og

så en række ændringer af den finansielle lovgivning som det er blevet sagt nogle gange har til formål at styrke forbrugerbeskyttelsen høringen har heldigvis vist at der generelt er bred opbakning til lovforslaget et af de væsentlige elementer i lovforslaget er et forbud mod urimelige priser og avancer på direkte debiteringsløsninger med lovforslaget følger vi op på den politiske aftale vi lavede i september i år om styrkelse af indgrebsmulighederne over for gebyrer med videre på betalingsserviceløsninger jeg vil

at kvittere for det gode samarbejde der var

at lave det her helt bredt det er rigtig vigtigt at ingen danskere hverken som forbruger eller som virksomhed skal opleve urimelige forhold når de skal betale for varer eller tjenester konkret får konkurrence og forbrugerstyrelsen fremover mulighed for at gribe ind hvis gebyrerne i forbindelse med gennemførelse af direkte debitering som blandt andet omfatter betalingsservice vurderes at være urimelig høje og overstiger hvad de ville være hvis der var en virksom konkurrence

med konkurrence er blevet berørt nogle gange og jeg føler bare trang til at understrege at det jo netop er en del af den politiske aftale fra september at vi i aftalekredsen mødes følger konkurrencen på markedet og tager politiske drøftelser af hvordan lige præcis det forhold

samlet er det her initiativ til gavn for både forbrugere for virksomheder men også for de velgørende organisationer som jo blev fremhævet undervejs i debatten endvidere gennemfører vi med lovforslaget

aftalen om håndtering af kunder i qudos insurance as med ejerskifte og byggeskadeforsikringer lovforslaget udvider som venstres ordfører også fremhævede garantifondens dækningsperiode for forbrugere der er eller kan blive ramt af qudos insurance as konkurs og dermed sikrer vi at alle forbrugere kan få dækning i garantifonden for en byggeskade der måtte opstå i policens resterende dækningsperiode hvis bygherren ikke har tegnet en erstatningsforsikring for den resterende dækningsperiode og hvis bygherren er gået eller går konkurs

derudover vil vi gøre det nemmere for forbrugerne og det er jo gået

igen i flere taler at forholde sig til et tilbud om realkreditlån eller realkreditlignende lån der er blevet lavet undersøgelser af konkurrence og forbrugerstyrelsen som viser at det i praksis er svært for forbrugere

i dag at gennemskue indholdet i de mange oplysninger som vi modtager når vi skal optage boliglån med dette lovforslag vi

bliver udbydere af boliglån derfor forpligtet til at lave et standardiseret nøgletalsdokument

et sprog som det lidt er en skam har sneget sig ind i det her fordi det er så godt et initiativ at det burde være mere let forståeligt

lån på tværs af lånudbydere det vil gøre det nemmere for en forbruger at sammenligne lån fra forskellige udbydere og dermed nemmere at finde frem til det lån som forbrugeren vurderer er det bedste og det billigste derudover

en række tiltag som blandt andet den konservative ordfører også var inde på der fjerner administrative byrder for virksomheder og som faktisk gør det nemmere at drive virksomhed i danmark det bliver blandt andet foreslået at ændre en række love så årsrapporter vil kunne underskrives med en digital underskrift det gør det nemmere og det kan indsendes digitalt direkte til erhvervsstyrelsen også noget der skulle gøre det nemmere så ja der er mange blandede bolsjer alt godt fra havet og hvad det ellers er blevet kaldt i én lovbehandling jeg noterer mig også bemærkningen fra særlig dansk folkepartis

skal man jo også i den anden vægtskål vurdere hvor ofte og med hvor relativt begrænsede forslag man vil forstyrre kollegaerne her i i tinget

men jeg synes at det er positivt og jeg synes også at det er rart at partiernes indstilling til lovforslaget er positiv og på den baggrund ser jeg frem til en god udvalgsbehandling og står selvfølgelig til rådighed

at omkring direkte debitering er relativt negative

et lovforslag som det også blev nævnt her blander en masse ting sammen

den direkte debitering er man når man har kommenteret grundlaget for lovændringen

neutrale i forhold til lovændringens betydning for markedsvilkårene altså

være konkurrenceforvridende eller have betydning for

produkter og nye muligheder

de øvrige er negative

andel af dem der er blevet spurgt nu svarer at der er en stor risiko for at det her vil have en negativ indflydelse på danskernes mulighed for at få nye produkter og en negativ indflydelse på konkurrencen inden for det her

i virkeligheden er det stik modsatte af hvad man ønsker at opnå

hvem skal betale hvis vi ikke har styr på at der ikke kan tages urimelig høje gebyrer og urimelig høje avancer på direkte debiteringsprodukter

med til at styrke danskerne over for monopollignende virksomheder som har styrken til

man fristes jo til at spørge den anden vejen rundt tror ordføreren at det er befordrende for konkurrencen på et marked hvis der ikke er en tilstrækkelig stærk kontrol med aktører der har en så dominerende placering på markedet

lige præcis den kontrol vi ønsker at styrke med med lovforslaget så jeg er helt sikker på at vi opnår hvad ordføreren ønsker en bedre beskyttelse af danskerne som forbrugere måske en billigere hverdag

har tegner betalingsservice sig i dag for fem og tyve procent af de regninger der betales i danmark det er en meget meget stor del af danskerne som har glæde af betalingsservice

men betalingsservice tegner sig altså ifølge mine oplysninger kun for under fem og tyve procent af de regninger der betales i danmark det betyder at ministeren og regeringen og et stort flertal i folketinget ønsker at styre priserne i et marked hvor man kalder fem og tyve procent

ind og styrer priserne det lovforslaget giver bemyndigelse til er at vores konkurrencemyndighed som ikke er politikere har mulighed for

som den konservative ordfører sagde at hele værdikæden i de selskaber der arbejder med direkte debitering og dermed kunne fastslå om danskerne betaler urimelig høje gebyrer eller der er urimelig høje avancer på på produkter så jeg mener at der er tale om en monopollignende situation når

på et tidspunkt ni ud af ti danskere er er på

når de skal undersøge forhold af den her karakter er som jeg lige har sagt det at man kan se hele

der kan vi jo se på nogle af de her debiteringsløsninger at der er en værdikæde der er længere og som rækker ud i for eksempel vores finansielle sektor i øvrigt i i bankerne og så videre det er en ny mulighed man får og derfor tør jeg også godt bruge udtrykket

og som forbruger tænker jeg egentlig at det er sundt at vores konkurrencemyndigheder kan holde øje med om der er nogen

misbruger den til at opkræve urimelig høje gebyrer eller tager urimelig høje avancer jeg jeg tænker i sidste ende at det

jeg vil også gerne have mere konkurrence på det her marked men er det

et setup hvor konkurrencemyndighederne ikke har tilstrækkelige muskler til at kunne holde øje med de dominerende aktører på markedet som potentielt kan låse konkurrencesituationen

og tage greb med dominerende aktører på markedet så man kan åbne konkurrencesituationen

vi kan diskutere i lang tid det gode er at de partier der har taget ansvar og er med i den her politiske aftale får god lejlighed til

det er

ikke bliver ramt af den seneste forlængelse eller eventuelle yderligere forlængelser

konkret sikrer vi med denne lovændring at lovens

omfattet af § en og tyve også efter en forlængelse

udtrædelsen får en rimelig periode til at afklare deres rettigheder og situation det synes vi i venstre kun er rimeligt så de har mulighed for at indrette deres livssituation

glæder det os naturligvis også at de personer der er omfattet af lovens § fire og tyve vil kunne fortsætte et allerede bevilget og igangsat pasningsforhold af døende også efter udtrædelsestidspunktet i venstre håber vi selvfølgelig at der bliver landet en

britiske udtræden af eu det tror jeg alles interesse

selvfølgelig også vigtigt for os i venstre at vi fra dansk side forbereder os på scenariet hvor storbritannien

række rettigheder til borgerne som er socialt sikret i henhold til

otte hundrede og tre og firs

efter dansk lovgivning no

blev vedtaget den nittende marts to tusind og nitten og har til formål at modvirke de alvorligste konsekvenser af at det forenede kongerige forlader eu uden en udtrædelsesaftale det handler om bestemte paragraffer som også er nævnt i dag blandt andet servicelovens § to og fyrre som omhandler tabt arbejdsfortjeneste

plejevederlag efter § en hundrede og nitten

og er fuldstændig enig med de tidligere ordførere og bruger samme argumentation så jeg skal ikke gentage den her

og det er fru brigitte klintskov jerkel værsgo

modvirke de alvorligste konsekvenser af brexit for de borgere som er socialt sikrede i danmark og som før en vedtagelse om brexit

og tyve har modtaget hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste

pasningsforhold af døende efter servicelovens § en hundrede og nitten efter udtrædelsestidspunktet fortsætte uanset den nye frist

konsekvenser at det forenede kongeriges udtræden af eu uden en aftale minimeres mest muligt

på baggrund af en konstruktiv aftale og under alle omstændigheder er det vores ønske at det sker på en ordentlig måde herunder som foreslået at personer der rammes af brexit fortsat vil kunne modtage

efter udtrædelsestidspunktet og vil kunne

så vil jeg også benytte lejligheden til

mulige med i eu så vi kan stå sammen og videreudvikle samarbejdet

du

overvejelser alternativet gør sig

gjort at briterne ville være blevet i eu

nogen forslag til hvad man kunne tilbyde det britiske folk

ikke nåede det i første omgang

er af relativt teknisk karakter og i fuldstændig forlængelse

af den lov som folketinget vedtog den nittende marts og som skulle modvirke de alvorligste konsekvenser for borgerne

blev deadline for brexit udskudt senest til den enogtredivete januar

regeringen håber naturligvis at

ikke kan udelukkes må vi tage vores forholdsregler derfor

regeringen også over en bred kam intensiveret no deal forberedelserne og vil i den forbindelse gerne kvittere for det forberedende arbejde som også den tidligere regering

lovforslag bør det understreges at det alene indeholder to små og helt tekniske ændringer som flere af ordførerne også har været inde på

betyder at de to paragraffer i loven ikke længere opfylder deres formål

no deal brexit som folketinget allerede én gang har tilsluttet sig endda ved enstemmighed og

yderligere spørgsmål man gerne vil have belyst

forslag til vedtagelse udsættes til torsdag den fjortende november to tusind og nitten

giver vi lige mulighed for at få rykket rundt og sat sig de rigtige steder der kommer

så tror jeg det

sammen

og hjælpe de familier som ikke for nuværende kan få hjælp til overvågning

§ fem og halvfems stykke tre til at yde støtte til overvågning i eget hjem

finder vi det vigtigt at vi får ændret serviceloven og vi får indført en hjemmel så kommunerne kan vende tilbage til den praksis der var før landsretsdommen i to tusind og femten

betænkning i socialudvalget

kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter servicelovens § fem og halvfems om overvågning ikke var udtømt partierne bag aftalen

er af stor vigtighed at denne problematik bliver løst og partierne konstaterer at børne og socialministeriet nu er i færd med at afdække løsningsmuligheder og er i dialog

som den dom har medført

jo en justering af den tidligere praksis hvor der rent faktisk blev ydet støtte til overvågning efter servicelovens § fem og halvfems rundtomkring i kommunerne dommen fastslog imidlertid at det alene er timer til personlig og

som grundet deres funktionsnedsættelse ikke er i stand til at tage vare på sig selv og som derfor har behov for overvågning

vi i hvert fald tidligere har modtaget og som vi også har fået oplyst ministeriet har fået

den praksis at overvågning blev indregnet i den samlede bevilling efter det der kaldes servicelovens § fem og halvfems men efter dommen er kommunerne jo begyndt at se bort fra

og derfor mangler den her hjemmel i lovgivningen

kaste håndklædet

i ringen

vi har at gøre med den unge målgruppe men også

problematikken så jeg ser frem til

lykkedes at finde en løsning for dansk folkeparti i de år man var

grundlag for den borgerlige regering dommen fra to tusind og femten står fast at der ikke er hjemmel til at yde overvågning

som en del af den samlede hjælp i hjælpeordninger efter servicelovens § fem og halvfems det er de hjælpeordninger hvor man får et kontant tilskud til ansættelse af hjælpere til udførelse af personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet det at der ikke kan ydes overvågning i disse ordninger har især betydning for de familier der har hjælpeordninger efter § fem og halvfems stykke tredje det er de ordninger hvor de pårørende typisk forældrene i hjemmet passer en voksen søn eller datter med indgribende handicap som ikke er i stand til at tage vare

en meget sårbar gruppe mennesker som har

fra to tusind og femten er kommet i klemme og at de reelt kun har to muligheder for at sikre den nødvendige hjælp til deres nærmeste den ene mulighed er at de selv vælger at stå for overvågningen ud over den ofte meget omfattende hjælp i hverdagen som de får støtte

kommunen og yder som led i deres hjælpeordning det siger sig selv at det let kan føre til nedslidning især hvis man yder overvågning om natten

man skal også være meget ufølsom

ikke træder til med den hjælp når man virkelig har brug for det en anden mulighed er at familierne oplever at de er nødt til at lade deres søn eller datter

botilbud hvor overvågningen kan ydes

og det må uvægerligt give bekymringer og frygt for fremtiden

lade tiden gå som den tidligere regering vi vil finde en løsning på overvågningsproblematikken

er mange mennesker derude som venter utålmodigt på at der kan sikres overvågning som en del af hjælpen i hjælpeordninger efter servicelovens § fem og halvfems stykke

og henvendelser fra interesseorganisationer som jeg løbende får og som jeg er sikker på at ordførerne i folketinget også får et tydeligt bevis på

en meget sårbar gruppe som har behov for hjælp til næsten alt i deres hverdag både til personlig pleje og til mere praktiske ting desuden har denne gruppe også behov for hjælp ved for eksempel et epileptisk anfald eller fejlsynkning

deres forældre som til daglig yder en meget stor indsats for at tage vare på og give omsorg til deres nærmeste i regeringen arbejder vi aktivt på at finde

at vi får tilgodeset de unge mennesker med omfattende funktionsnedsættelse og deres hårdtprøvede forældre jeg tænker her på de unge mennesker som gennem hele deres opvækst er blevet passet hjemme af deres forældre

den tidligere regerings skattelettelser de senere år har vi været nødt til at prioritere benhårdt

af velfærden i den kommuneøkonomiaftale som er indgået i det tidlige efterår har vi afsat

til et generelt velfærdsløft til næste år og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for med det finanslovsforslag som vi har fremlagt og som lige nu bliver forhandlet på højtryk

at fylde op men der er også blevet plads til et tiltrængt generelt løft på socialområdet de mange huller betyder dog desværre også at vi ikke når hele vejen rundt i den første finanslov

at regeringen også gerne havde prioriteret handicapområdet og det øvrige socialområde endnu mere og det vil vi også gøre over de kommende år men lad mig sige det klart og tydeligt regeringen vil finde en løsning på overvågningsproblematikken det skal der ikke herske tvivl om en løsning kræver imidlertid både halvfems mandater her i salen og finansiering vi har været nødt til at opprioritere en generel genopretning af velfærden med vores første finanslovsforslag det kommer heldigvis også mennesker med handicap til gavn men jeg lover at vi i de næste år også

tak for forespørgslen

mennesker med handicap

kæmpet rigtig længe for det her og vi har også taget taget initiativ til

spurgt om man kunne finde løsninger men der har ligesom været nogen der spændte ben

ministeren nu har kvitteret for at ville handle men hvornår kan man så forvente at man kan se det

bedre jeg hvad det var der gik galt under den borgerlige regering og som gjorde at man ikke kom i mål med det her

allerede i to tusind og seksten at

gentog daværende børne og socialminister fru mai mercado

i forhold til hvad det er for nogle benspænd der har været under den borgerlige regering i forhold til diskussionen om hvorfor det her ikke har kunnet løftes af satspuljekredsen

at der har været diskussion om hvorvidt det her i virkeligheden

ligefrem kunne generere nogle besparelser og

men jo som også bliver pålagt en ny opgave hvis man skaber en hjemmel der ikke er i

det så hurtigt som muligt men det kræver både

så er det herre ole birk olesen fra liberal alliance værsgo

bruge den til politisk plat sådan som ministeren gør ministeren

siger at årsagen til at regeringen ikke vil gøre noget nu ved det her problem

er den tidligere regerings skattelettelser lad mig informere ministeren om at hvis regeringen ønsker at tilbagerulle de skattelettelser hvis ministeren og regeringen

at hæve registreringsafgiften på biler igen eller hæve skatten for folk med lave indkomster

som er i arbejde hvis ministeren og regeringen ønsker alt det så kan man gøre det sammen med de røde

sf er er med på at hæve skatterne i danmark igen det er jo en del af deres ideologi så vil ministeren ikke godt sige at grunden til at der ikke er penge til det her nu ikke er den tidligere regerings skattelettelser for dem kan ministeren jo bare omgøre sammen med sin regering men at denne regering har valgt ikke

over hvor løftet fra den borgerlige regering til de her familier blev af i to tusind og seksten

det synes jeg vi skal holde os for gode til nu står vi stadig med den situation der har mange år på bagen desværre som følge af en landsretsdom jeg synes

svære prioriteringer i det finanslovsudspil den her regering har lagt frem velfærden har været underfinansieret i en årrække der har været efterladt nogle store huller

som vi har taget på os at få

og derfor kommer vi tilbage til at for at have en løsning her

kræver det halvfems mandater i salen og det kræver en en finansiering og det kræver en model og alt sammen arbejder regeringen på

og også at det er en meget presset situation at være i

er meget tydeligt at vi at vi skal tage næste skridt at det så de facto kommer til at blive oplevet som at vi retter op på et tilbageskridt fordi kommunerne har haft en praksis

hjemmel til gør jo bare at situationen opleves endnu hårdere for

mere tydeligt end at jo før

en rigtig model og får sikret den rigtige hjemmel i loven at man kan skaffe opbakning fra et flertal af partier her i folketinget og at man har en finansiering og alle de ting arbejder regeringen på højtryk på

og en udgift på mellem firs og to hundrede og halvtreds million kroner

sidder regeringen jo i øjeblikket og forhandler finanslov og jeg kunne da godt tænke mig at høre ministeren om

ministeren vil finde de her penge

at prioritere præcis det her for hvis man havde ønsket det fra regeringens side

jeg må bare forstå på ministeren i dag at det jo ikke er en løsning der er lige rundt om hjørnet

det er det ikke man vil gerne finde en løsning men den er ikke lige på trapperne for

jeg har ikke hørt om at det er på forhandlingsbordet nogen steder og jeg

på vegne af familier med børn med massive handicap

men jeg har ikke hørt det

der er store huller der skal fyldes ud siger ministeren store huller der skal fyldes ud selv om udgifterne til velfærd er steget og steget år for år så spørgsmålet må

jo før jo bedre vi er i fuld gang fra regeringens side i forhold til hvad for en model der vil være den rigtige

dermed en afklaring af hvad det er for en finansiering der skal til og i forlængelse

det igennem så så jeg er lige så utålmodig

havde syntes det var så enkelt og så vigtigt som som det åbenbart

vi samler os om det her område det er nogle meget sårbare

til at få et løft med den her finanslov

at eksempelvis enhedslisten har været ude med netop blandt andet det her område

fælles ønske om at vi hurtigst muligt skal finde en løsning på det her område og hjælpe de familier som har brug for

eneste år under den borgerlige regering desværre uden

så vil jeg også gerne kvittere for at at der er en opmærksomhed

regeringen har fremsat og ikke mindst den økonomiaftale der blev indgået jo sikret flere penge til velfærden

og de pårørende til mennesker som er svært afhængige af hjælp fra fællesskabet så

et døgnophold i stedet for

om særligt folk der har valgt ikke at gøre det fordi de har

ikke skulle være en finansiering eller at finansieringen skulle være mindre for det her kræver en ny hjemmel i serviceloven og når man pålægger kommunerne en ny hjemmel så skal de dutes for

og det kan man desværre ikke

her paragraffer i serviceloven som sikrer værdig hjælp og ordentlige tilbud også til borgere med svære handicap og det her er jo et af de steder synes jeg hvor det er allertydeligst

har en endelig model jeg vil sige

et problem der har været helt åbenlyst siden

unge mennesker og nogle familier i en ekstremt sårbar situation med

andet som ordføreren henviser til nemlig

de behov som som mennesker med svære handicap har i danmark

et overblik som faktisk ikke findes i dag hvilket jo dermed også umuliggør at vi kan sikre at der er den rette kapacitet i højt specialiserede tilbud der modsvarer

det rigtigt at det har et længere tidsperspektiv for det skal gøres ordentligt og

et udspil fra ministeren der pågår noget arbejde for at finde den rigtige løsning kan ministeren løfte sløret for hvornår

forventer at den foreligger jeg synes ikke vi fik en rigtig føling med hvornår

i folketinget og det har jo været fremme i debatten her at der

forlængelse af de pågående finanslovsforhandlinger

ikke gå nærmere ind i men det jeg kan sige er at for for mig og regeringen er det her

af det her og igen det kvitterer jeg rigtig gerne for i forbindelse med

revisionen af serviceloven i to tusind og seksten var

været ude og tale om en løsning og tilbage står jo i hvert fald at der ikke er kommet nogen løsninger som jeg også sagde til fru karina adsbøl

regeringspartier jo bedre end mig hvad der har været

af diskussioner inde i det rum altså inde i regeringsrummet før vi overtog nu

kigger på hvad der er af mulige modeller og og anerkender jo fuldt ud at det er en meget svær situation som nogle i forvejen meget sårbare borgere og deres pårørende i det her land står i og derfor har det selvfølgelig også karakter af noget

ordførerne til en forespørgsel beder om en kort bemærkning til ministeren det er så sket i dag og det skal vi notere i kalenderen det er kun dejligt at der er aktive medlemmer af folketinget der stiller spørgsmål

en artikel den treogtyvende oktober i bt artiklen omhandler emily på sytten år som er hjerneskadet og som næste år risikerer at

institution grundet manglende hjælp og det forstår hendes mor ikke familien vil gøre alt for at emily bliver boende hjemme emily er hjerneskadet har epilepsi og er spastisk lammet

ikke tale gå spise eller vaske sig selv

hjælp til alt når emily til sommer næste år fylder atten år overgår hun principielt fra at være forældrenes ansvar til at være samfundets det betyder at hendes ret til at få overvågningshjælp i forældrenes hjem forsvinder og dermed tvinges hun mere eller mindre som loven ser ud i dag reelt set til at komme på institution for at få den livsvigtige døgnovervågning som

at de kan stille det til rådighed på den institution

de jo heller ikke altid garantere at der er fire og tyve

men det er ikke rimeligt at svært multihandicappede unge skal tvinges på institution blot fordi deres fødselsattest siger at de er atten år de skal som alle andre unge flytte hjemmefra når den unge og familien er klar

og det er for disse unge jo helt individuelt hvornår man er klar til at flytte og den individualitet og fleksibilitet skal vores regler selvfølgelig kunne håndtere

grundlæggende angst for hvordan deres liv skal

det er ikke kun unge mennesker som kan have behov for overvågning det er også mennesker med als

have behov for overvågning døgnet rundt det er ikke rimeligt at de pårørende skal varetage den opgave døgnet rundt samtidig med at de skal sørge for alt det praktiske i hjemmet alternativet hertil vil være et ophold på et plejehjem

er ønsket og ønsket er ofte at blive boende i hjemmet sammen med sin familie og så skal det også være muligt at kunne vælge den løsning og få den nødvendige hjælp hertil flere organisationer har tidligere skrevet til os ordførere samt ministeriet

folketinget bemærker både epilepsiforeningen og dansk handicap forbund også faktuelt er botilbud med overvågning

en mere fagligt forsvarlig eller en billigere løsning end at blive boende i eget hjem til et værdigt og selvstændigt liv i vores velfærdssamfund hører vel også retten til at bestemme hvor man gerne vil bo tidligere har der været udarbejdet et notat i ministeriet

ikke blev foretaget en regulering i det kommunale bloktilskud som opfølgning på landsretsdommen hvor det blev konstateret at der ikke var hjemmel til at udmåle støtte til overvågning efter § fem og halvfems

vurderes det ikke at indførelsen af sådan en hjemmel vil medføre

så at genindføre den hjemmel som opretter

og vi er efterfølgende blevet støttet af sf og

det er vi rigtig glade for og i dag er vi også støttet af mange flere som kan se at der virkelig er behov for at gøre en indsats på det her område det skal i have tak for

det er at ministeriet ikke har været enige i kls regnemodeller

hvor overvågningsbehovet netop forudsætter en særlig høj normering

væsentlig dyrere end en videreførelse af

at det er vigtigere for os at vi har en bred forståelse af at vi skal finde en løsning på det

jeg havde jo ønsket at både den tidligere regering og den nuværende regering havde løst

såfremt der skulle findes yderligere midler

artikel på muskelsvindfondens hjemmeside i dag mit liv skal leves også når hjemmehjælperen går

man skal finde en løsning er det vigtigt at man inddrager

ikke mindst får løst den her udfordring men det

jeg skal lige sige at jeg ikke har fået nogen tilbagemelding fra

opfordrer regeringen til hurtigst muligt at finde en løsning på overvågningsproblematikken i relation til svært handicappede der ikke kan være arbejdsledere men som ønsker at bo hjemme herunder blandt andet i forhold til overgangen fra barn til voksenliv overvågning er helt afgørende fordi personen akut kan have behov for hjælp på grund af eksempel fejlsynkning eller et

kan være et alternativ til anbringelse på et botilbud eller plejehjem en landsretsdom fra to tusind og femten slog imidlertid fast at der ikke er hjemmel i serviceloven til at kommunerne kan bevilge hjælp til overvågning i praksis betyder det at de pårørende er tvunget til at overvåge personen døgnet rundt eller søge om anbringelse på en døgninstitution væk fra familien og alt det personen kender og er tryg ved situationen er ikke holdbar

om at de bare skal have lov til at gøre det sådan som de gjorde det forud for dommen i to tusind og femten og det er jo ikke et et pålæg

bekræfte at hvis kommunerne blot får lov til at gøre ting skal de

og hvis det er det korrekte at de bare skal have sådan en hjemmel for selv at kunne gøre det hvis de ønsker det blandt andet fordi forældrene måske overbevisende argumenterer for at de ellers ville lade lade deres barn

opskrive til en plads på et botilbud

vil socialdemokraterne så være med til det at lave loven om

pålægger dem det men giver dem en hjemmel til det som ikke ville koste statskassen nogen penge men kunne have været foretaget for flere år siden hvis der ellers havde været

få talt dagsordenen for mennesker med handicap

få det her igennem af flere årsager

jeg ved det ikke men nu har vi i hvert fald

at handle om økonomi frem for at det kommer til at handle om mennesker og menneskers livskvalitet

og det synes jeg er brandærgerligt men når det nu er sådan

en hjemmel der mangler i serviceloven så man kunne jo

hurtigt få indført en hjemmel i serviceloven så man gav mulighed

til denne forespørgsel i venstre finder vi at det er meget vigtigt at få drøftet hvordan vi sikrer et højt velfærdsniveau og kvalitet også i forhold til mennesker med

præcist drøfte hvordan vi sikrer at mennesker med handicap og familier kan få den nødvendige hjælp de

for der sidder rigtig mange forældre derude som er frustreret over at de mere eller mindre bliver tvunget til at sige farvel til

og at deres barn med et svært handicap er nødt til at flytte på institution når det fylder atten år de savner friheden til selv at kunne vælge når de unge fylder atten år overgår de jo principielt fra at være forældrenes ansvar til at være et fælles ansvar og det betyder jo konkret at overvågningshjælpen

i forældrenes hjem forsvinder

som jeg godt kan forstå og som jeg også deler med de forældre og de familier der har rettet henvendelse jeg oplever faktisk at rigtig mange forældre er interesseret i at deres børn

før hjemmefra men vel at mærke når de er klar til det og de ønsker et alternativ til at sende deres børn på institution så snart de fylder atten år det er en svær situation som forældrene og børnene står i og det oplever jeg også at alle ordførere

hurtigst muligt at finde en løsning

vi er enige om og og det vil vi gerne støtte op

jeg kigger på papiret og det er meget små

er det kommunerne eller er det staten der skal betale

hurtigst muligt

i dag er det jo forældrene der kommer i klemme

drøfter må jeg forstå nogle løsninger man kan jo så undres over at man man skal drøfte nogle løsninger

ordføreren beskylder mig for at jeg må

og jeg tror i bund og grund

i en diskussion om økonomi mellem kommuner og staten

jeg kan bare konstatere at vi ikke har fundet den endnu

jeg konstatere at et helt enigt folketing i dag opfordrer regeringen til at finde en løsning hurtigst muligt og det vil vi gerne forfølge i venstre fordi der er nogle forældre og nogle børn som i dag er låst og som ikke har muligheder og ikke kan få den kvalitet som vi også

velkommen radikale venstre bakker i lighed med de andre partier op om det forslag til vedtagelse der foreligger fordi de unge mennesker der har behov for

er enig i at vi har et fælles ansvar i denne sag

her er servicelovens manglende hjemmel gennem de sidste fire år som

dom fra landsretten og så er det jo fristende at sige at så må vi lave serviceloven om men jeg er optimistisk efter at have hørt socialministerens ord ved indledningen af denne debat hun leder efter en løsning og den løsning vil vi også gerne være med til at finde hvad enten det er

ved at anvise en anden finansiering eller

vi afventer fra radikal side ministerens løsningsforslag hvad enten det bliver det ene eller det andet vi vil gerne være en medspiller i løsningen af dette problem og vi forventer dermed også at regeringens løsningsforslag

vi har også haft flere foretræder inde i social og indenrigsudvalget ved ikke om det var før ordføreren blev valgt ind

hvert fald værd men tak for kvitteringen

vedtagelse dansk folkeparti er helt klar til

for enhedslisten det er jakob sølvhøj men

her så fordi han er til forhandlinger indtil to tusind og femten var det almindelig praksis i kommunerne at der blev bevilget hjælp til overvågning til borgere med handicap efter servicelovens § fem og halvfems om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere det ændrede sig da der i maj to tusind og femten blev afsagt en landsretsdom der slog fast

hjemmel til at udmåle timer til overvågning efter denne paragraf på det tidspunkt begyndte kommunerne at afvikle hjælpen til overvågning og lige siden har det været

til politisk diskussion hvordan vi kan

problemstillingen blev rejst i forbindelse med forhandlingerne om revision af servicelovens voksenbestemmelser tilbage i to tusind og seksten

derfor blev problemet ikke løst i forhandlingerne om revision af lovgivningen og enhedslistens ændringsforslag om at indskrive overvågning i § fem og halvfems blev stemt ned ved lovbehandlingen afvisningen af at løse problemet har betydet en voldsom

for hvem en konstant overvågning i bogstaveligste forstand er livsvigtig overvågning af de pågældende borgere der på grund af for eksempel epileptiske anfald eller synkevanskeligheder

konstant overvåges er blevet en opgave som de pårørende har måttet overtage på grund af den manglende hjælp det indebærer i sagens natur en stor og nærmest uoverkommelig opgave for de pårørende der naturligvis

eller deres andre familiemedlemmer tvinges på døgninstitution mod deres vilje mange pårørende er derfor utvivlsomt ved at blive slidt op

det har flere også sagt men alligevel

siden to tusind og femten

politisk debat om overvågning

afholdt en række samråd både åbne og lukkede og stillet et utal af spørgsmål til den forhenværende socialminister alt sammen indtil videre forgæves

sagt nej argumentet har alene været økonomi omkostningerne ved at indskrive overvågning i lovgivningen er blevet pustet op til helt urealistiske højder

argumentere for at afvise en ændring af loven heldigvis blæser der nu andre politiske vinde

utrolig glædeligt at vi i dag på tværs af partierne kan samles om et fælles

men godt at vi nu er nået hertil og vi har i enhedslisten en klar forventning om at hurtigst muligt må betyde at der skal findes en løsning nu så der kan blive blive bevilget støtte til overvågning til de pågældende borgere i den nærmeste fremtid helt ærligt

eller yderligere belysning af problemstillingen

hilse fra enhedslistens handicapordfører jakob sølvhøj som jo desværre er forhindret i debatten i dag og sige tak til dansk folkeparti

forespørgselsdebatten men også tak for et godt og langt samarbejde om at sikre støtten til overvågning

tak til socialministeren for det klare signal om at borgere med et livsvigtigt overvågningsbehov og deres pårørende nu endelig kan se frem til at få den nødvendige støtte

de familier som bliver sat i en meget svær situation

enten selv at påtage sig en urimelig stor omsorgsopgave eller overlade deres voksne sønner sønner eller døtre til en anbringelse på en døgninstitution

slog i to tusind og femten fast at servicelovens § fem og halvfems ikke kan bruges til bevilling af overvågning altså hjælp til hjemmeboende svært handicappede voksne døgnet rundt også om natten det betyder at familier og de sårbare unge kommer i klemme den situation skal vi have løst det duer ikke at familierne og de unge lander mellem to stole og derfor ikke får den ønskede hjælp og løsning det skal vi have fundet en løsning på da det er uholdbart

at finde en løsning på overvågningsproblematikken for svært handicappede over atten år

længere måtte bevilge penge til overvågning af børn over atten år selv om svære handicap og måske var på et meget lavere mentalt aldersniveau det har betydet at hjælpen efter landsretsdommen i to tusind og femten er blevet reduceret

og vi har hørt om hvilke store menneskelige omkostninger og konsekvenser det har

som intet kan selv som ikke har noget

havde mettes søster fjorten timers overvågning og det betød at mette kunne

normalt liv som muligt

blev hjælpen reduceret til tre en halv time i døgnet det accepterede familien dog ikke

mette og hendes familie at få hjælpen sat op til syv

til at dække søsterens vågne timer

at mette har været nødt til at sige sin stilling som naturfaglærer

passe sin søster og skolen har nu svært ved at finde en ny der kan varetage det job

kan vi simpelt hen ikke byde mennesker at skulle kæmpe en desperat kamp med kommunen når de tager det

ansvar at beholde et familiemedlem med et svært handicap i familiens skød i stedet for at sende vedkommende på en institution vi må forstå at er en stor belastning for familier der vælger at passe familiemedlemmer med svære handicap hjemme

familien og denne belastning

i alternativet sætter vi stor pris på de familier som mener at det er det bedste for deres familier ikke at sende deres pårørende på institution og vi bakker hundrede procent op om at de skal have den hjælp i hjemmet som de også tidligere fik

men ud over gode intentioner fra skiftende socialministre

ikke lykkedes alle initiativer der handler om at løse det her problem er strandet på økonomi og tallene er

at det ville koste over hundrede million kroner at løse det her problem andre har nævnt tal på

en deloitterapport fra to tusind og sytten der siger at det vil koste

at sikre at mennesker med svære handicap kan få den overvågning de har mistet

mogens wiederholt som er direktør i cp danmark skriver i altinget at det måske kun behøver at koste mellem tredive og fyrre million kroner i merudgifter

som familierne har mistet hvis det i virkeligheden kun er tredive

men uanset hvad det koster er alternativet villige til at finde det der skal til

problemstilling for der er jo ingen der er

som gerne vil tage sig af deres handicappede børn også efter de fylder atten år vælger at sende de børn på en døgninstitution hvis de i virkeligheden

hvilket både for barnet efter alt at dømme ville være det bedste man sådan set også for den offentlige økonomi ville være det bedste fordi en døgninstitution er meget dyrere end at yde en forholdsvis minimal hjælp til overvågning i eget hjem

jeg har en meget klar fornemmelse af hvad der er foregået her

ikke et smukt syn jeg forstår det sådan at kommunerne indtil to tusind og femten troede

en pligt til at yde den her hjælp

gjorde de det så sker der det

tolker loven sådan at der ikke er hverken hjemmel eller pligt til at yde hjælpen til overvågning i eget hjem af børn der er fyldt atten år

kommunerne med deres organisation kl ser så muligheden for at få nogle penge som de tidligere ikke har fået ved at loven jo skal laves om til at de nu får en pligt som de øjensynlig ikke havde tidligere

også have nogle nye penge sådan er forhandlingsmiljøet mellem staten og kommunerne

men som de ikke behøvede at have vil de nu pludselig have en kompensation for fordi retten har slået fast at de hverken har hjemmel eller pligt til at yde den her hjælp

en en snarrådig regering

bare have givet kommunerne hjemmelen uden at give

de ville ikke kunne kræve nogen penge af staten for at afholde de udgifter som de har haft tidligere og som de åbenbart godt

er man gået med på ideen om at de skal have

været gidsler for at kommunernes landsforening har set en mulighed for at score nogle ekstra penge og for en regering der ikke var vågen og sagde ved i hvad i kan få lov til at fortsætte med den her praksis uden at der er pålæg om at i skal det og dermed kan i afholde de udgifter men i skal

nogen penge af staten for det i øvrigt har i jo haft pengene tidligere for i

pengene findes men hvis de

at lave loven om sådan at kommunerne har hjemmel til at bruge pengene

så kan de fortsætte den praksis de havde før to tusind og femten hvor de faktisk

man sparer på institutionspladser når man til gengæld giver hjælp til overvågning i hjemmet

uden at pålægge kommunerne at gøre det er det ikke noget som koster statskassen penge i såkaldt dutning

spørgeren er åbenbart medskyldig i den her sag hvor man har været med til at kræve at der skulle komme nogle penge fra staten i stedet for at man bare krævet

må afholde udgifterne længere så de har de samme penge til rådighed som de hele tiden har haft også før to tusind og femten til det her formål de er bare holdt op med at yde den service fordi de har fået en rets ords for at det ikke er lovligt at yde den service det skulle de jo bare have lov til

brugt de penge de har brugt hidtil

ved vi at nogle kommuner driver sig selv

andre kommuner driver sig selv meget lidt effektivt den daværende thorning regerings produktivitetskommission sagde at hvis alle kommunerne var lige så effektive som de mest effektive ville de under et kunne spare ti procent på deres største udgiftsposter så ja

man også kan fokusere på det jeg siger og ikke kun på hvorfor der svæver sådan et talende hovede der over folketingssalen

sige mange tak til alle ordførerne og

også kvittere for den gode debat som vi har haft her i dag da fru karina adsbøl stod her på talerstolen

jeg jeg havde selv da jeg var på talerstolen tidligere en artikel med

en tilsvarende historie en artikel med nogle år på bagen og på den måde tror jeg jo at hver eneste historie vi hver især hører hver eneste borgerhenvendelse

gør indtryk på os det har jeg i hvert fald taget med mig herfra

på det her område at konstatere at der her på den anden side af folketingsvalget er blevet så bred opbakning til at ville gøre noget på handicapområdet man kunne have ønsket den samme iver

ordfører henviser til først i sin tale som viser at

af hvilken model man lander på men det der desværre er sikkert og vist er at verden ikke

som som det herre ole birk olesen

de så ikke havde altså at alle kommuner tilbød overvågning

af problemet kan man sige at da man for ti år siden lavede § seks og halvfems den fandtes ikke hvis vi går længere tilbage end det da blev de her borgere tildelt hjælp efter § tre og firs som jo er

man ikke tænkt på den her problemstilling der er så nogle kommuner hvor der har udviklet sig en praksis hvor man gav hjælp til overvågning og det var jo det som landsretsdommen

hjemmel til så alene det betyder jo

herre ole birk olesen skitserede op

serviceloven jo er særlig i den forstand at det altid er en konkret og individuel vurdering

i sidste ende er det jo altid en konkret og individuel vurdering af den enkelte borger og derfor er vurderingen også helt klar fra kls

at uanset om det er en kan eller en skal bestemmelse

vil presset på bestemmelsen være så stort at det vil koste

utvivlsomt mere om hvad der foregik i den tidligere regering end jeg gjorde og det her med et uskønt politisk spil

under en regering der ikke er vågen i timen og at at der

noget lidt lurvet ved hele det her forløb ved herre ole birk olesen jo mere om end jeg gør i forhold til hvordan man arbejdede under den

så ville det jo være dejligt hvis vi med et fingerknips på den måde kunne sige i havde opgaven og i løste den før og derfor må det også være gratis

vedtagelse der er jeg er glad for at der er bred enighed om at opfordre regeringen til hurtigst muligt at finde en løsning det ligger også regeringen

vi har et enigt folketing i ryggen og vi vil gøre alt hvad vi kan for

om ministeren kan bekræfte at både

dem gennemgået de samme dut forhandlinger som

er tale om at det er en egentlig ny hjemmel og derfor ville der også skulle en ny dut

familierne har ventet længe nok

fortjener egentlig ikke en eller anden dum diskussion om hvem der gjorde hvad eller hvad

har et fælles ansvar for at lave noget god lovgivning når vi kan se

om at man er voksen nok til at løse det uden at vi skal stå og skændes med hinanden så handler det om at vi skal have løsningerne på bordet og der stiller dansk

der er omkring den her problemstilling for de berørte borgere og deres pårørende jeg synes faktisk vi bredt har taget det ansvar på os her i folketingssalen der skal findes en løsning på overvågningsproblematikken jo før jo bedre er mange der venter forståeligt utålmodigt

og vi har jo været forbi mange af de livssituationer man kan stå i med det slid det giver på den enkelte vi er i fuld gang med arbejdet men jeg kan ikke her i dag komme med nogen fast dato for hvornår der er en løsning i gang men jeg forstår godt det gamle danske ordsprog

brændt barn der skyr ilden at fru karina adsbøl er blevet stillet en løsning i udsigt mange gange under den borgerlige regering så

havde kommunerne en mulighed for at tilbyde denne service som nogle kommuner ifølge ministeren udnyttede meget flot og som andre kommuner valgte ikke at tilbyde

det der skete med dommen var at det blev slået fast at det

at yde den her hjælp vil ministeren bekræfte at hvis man giver kommunerne mulighed for at gøre noget som de har mulighed for i dag

og det er en ny hjemmel der har aldrig hverken før eller efter dommen været hjemmel

at nogle kommuner har gjort det men det har faktisk ikke været lovmedholdeligt så det er det ene faktuelle

lange forløb i forhold til det her er

et pres på en kanbestemmelse forventes at blive så stort at det de facto vil svare til en skalbestemmelse i serviceloven hvor der skal foretages en individuel konkret vurdering af den enkelte borger

tilfælde kls klare vurdering at det kan være lige meget om det er en kan eller skalbestemmelse

selvfølgelig godt nyt kan man sige for de borgere og pårørende der sidder og håber at at den her hjemmel bliver indført men det betyder i forhold til økonomien at den regning der skal samles op er

at den praksis der var før to tusind og femten blev opfattet sådan at kommunerne kunne hvis de ville

det førte til at nogle kommuner ydede det her mens andre ikke gjorde det og det vil sige at historikken i det her præcedens i det her jo taler imod en påstand om at hvis der er en opfattelse af at man kan gøre det her så skal man også

jeg gerne bede om at ministeren bekræfter

skitserede før serviceloven er jo særlig i forhold til

en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov som trumfer også de lokale kvalitetsstandarder og hvad man ellers kan have af lokale beslutninger og derfor er den klare vurdering at uanset hvad

vil presset selv hvis det er en kan bestemmelse være så stort på at den finder anvendelse at det vil være det samme som en skal bestemmelse når vi snakker om økonomi det kan herre ole birk olesen godt synes er fjollet fordi han synes at det er noget værre noget at kommunerne skal

til velfærd men det er sådan

har haft et meget fint samarbejde på det her område med

at der skal findes en løsning på området

hinanden i øjnene nu kigger jeg jer alle

og holde regeringen op på at der

at tage slaget endnu en gang hernede i folketingssalen men i hvert fald tak for en god debat tak for den store brede

indimellem er et enigt

fremgår af folketingets hjemmeside